vores udspil og følge op på produktivitetskommissionens anbefalinger

samspillet mellem vores velfærdsydelser og det indre marked formålet med

for at søge sociale ydelser eu er ikke

og det skal vi passe på regeringen har lyttet til debatten om velfærdsydelserne

naturligvis på su området har en bred kreds af partier forpligtet os til at handle

eu borgere der modtager danske velfærdsydelser

eu niveau arbejder vi aktivt vi arbejder for at

sagt tidligere

om muligheder for at opstille nationale

om man kunne ændre børnechecken til et skattefradrag om nedsættelse af egenbetalingen i daginstitutioner om bopælskrav for børnene

disse forslag regeringen

det siger sig selv og så skal

det handler om hvad

fordelingspolitisk fair regeringen har

de konservative at vi kan omlægge

ydelse og

sige til venstre og konservative i dag at hvis man ønsker at arbejde videre med andre modeller er

er er optaget af om man kan indeksere børnecheckens størrelse efter leveomkostningerne i det land hvor barnet bor

vi har undersøgt det

at en sådan indeksering ikke er lovlig

at vi naturligvis

sige at vi nu tager kontakt til kommissionen for at få vurderet om indeksering er mulig inden

så det kan blive muligt at indeksere børnechecken kort sagt regeringen lytter og regeringen handler

kvittere for jeg må så sige

der lyttes og endnu har jeg svært ved rigtig at se hvori handlingen består

halvt år siden at vi fik en henvendelse fra kommissionen

og statsministeren har egentlig ikke villet gå i dialog nu forstår jeg så at statsministeren sagtens kan følge tankegangen bag det jeg lancerede i et brev til statsministeren for nogle uger siden

man lavede en løsning eller noget der kunne

i det omfang man eu retligt er tvunget til at sende checks ud af landet

skal sendes hen og det er altså sådan at en krone

rækker ret langt i rumænien og hvis man skulle have den samme købekraft i rumænien

krone i danmark så kunne man mere end halvere

checken når den blev sendt ud

er udtryk for at statsministeren nu personligt vil engagere sig i den her sag

er også nødt til at sige at det er det er udtryk for en forsømmelse at man i mere end et halvt år har afstået fra at prøve at finde alternative effektive værnsregler og jeg må også sige at det forekommer

noget bekymrende hvis det statsministeren lancerer her

ny standard hvor man

kommissionen før man kan handle altså jeg er helt med på at vi på visse områder skal notificere i eu men hvis al politikudvikling i danmark ligesom står og falder med at man først skal have lov hos kommissionen så er jeg meget meget bekymret det er ikke vores tilgang til det vi ser kommissionen som én af eus institutioner

kommissionen der har det prærogativ at kunne formulere og og fortolke eu retten vi spiller en selvstændig rolle så jeg vil gerne kvittere for at

statsministeren synes at være lidt i bevægelse men jeg

hvordan man kan opsætte nogle brugbare værnsregler som nyder folkelig opbakning og som gør

genvinde danskernes tillid til eu samarbejdet som vi i venstre sætter meget højt værdien af det indre marked

kan ikke dække over at der er nogle udfordringer og at de skal løses de er ikke løst med det statsministeren har sagt men jeg vil

forhandlinger om de her spørgsmål det er jo ikke sådan at noget i danmark skal man have lov af kommissionen

jeg sagde men i forhold til indekseringen af en børnecheck

mener vores jurister

at venstre ved mere end vi gør og så vil jeg opfordre til at man kommer med et konkret forslag men som tingene ser ud i øjeblikket ser det ikke ud til at være lovligt

vurderer den her sag og hvis konklusionen er

vedrører det kunne være en god løsning jeg tror er mange danskere som er

os alle sammen

er solidarisk og hvor det er rettigheder og pligter

i det her emne og gøre gøre det færdigt lad os sætte os ved et forhandlingsbord siger statsministeren jamen

jeg foreslog at statsministeren selv satte sig i spidsen for nogle europapolitiske forhandlinger der blandt andet kunne have det element det

jeg foreslog at statsministeren selv greb den her bold og processede

at statsministeren begynder at interessere sig for sagen er jo positivt jeg bliver bare nødt til at tilkendegive fra venstres side

vores retsopfattelse hos kommissionen den er én af flere af eus institutioner vi ønsker en løsning der her og nu skaber reelle værnsregler og vi afventer at regeringen spiller ud med et

styrer regeringen selv jeg synes man skulle have startet det arbejde for mange måneder siden så havde man nok været bedre klædt på til de forhandlinger som man nu meget sent har indkaldt til og så ville jeg gerne herfra kunne skride til at stille et spørgsmål

lovligt at indeksere børnefamilieydelsen

komme med et forslag for vi

ikke er lovligt vi skal gerne spørge men vores holdning er umiddelbart fordi vores jurister siger

venstre til at komme med et konkret forslag der pågår jo forhandlinger ovre hos skatteministeren og det ved herre lars løkke rasmussen jo også godt så det lyder lidt hult når man siger

jo imod optjeningsprincippet da vi i sin tid

så det har vel passet som fod i hose at man nu fik nogle eu teknokrater til at sige at det også er en dårlig lovgivning man administrerede i strid med den lovgivning der er vedtaget i folketinget og sådan har det

meget meget meget sent ser man så at der nok er

en udfordring her og i mellemtiden har man jo forsømt

kvitterer igen for at statsministeren på et nattemøde

har nævnt den her sag for barroso

det kræver at regeringen møder op med forslag den selv vil stille sig bag

være med til at skabe nogle effektive værnsregler som også nyder folkelig opbakning og så møder vi i øvrigt op til alle de møder vi bliver

man kan støtte ret på og det betyder at det nu er

af en eu teknokrat som herre lars løkke rasmussen beskriver

her en grundig vurdering i danmark og juraen er faktisk temmelig klar på det her område

med kommissionsformanden og nu vil vi så lægge yderligere

at undersøge indekseringen og måske også få ændret forordningen hvis forordningen er til hinder for en indeksering af børnechecken

og nu kan jeg høre at herre lars løkke rasmussen siger at han ikke vil tale sig længere væk fra forhandlingslokalet men

med igen at invitere til forhandlinger det er sådan set oprigtigt ment

få genskabt en samling blandt de partier som er positive over for eu

attitude og approach som statsministerens

til noget som så er blevet ansvarsfrit og som der ikke samlet

teste politikken i det her

nu med nogle måneders forsinkelse er det udtryk for at statsministeren er nået til den personlige erkendelse at det ikke er rimeligt

have et system i danmark hvor man efter meget kort ophold på det danske arbejdsmarked oparbejder fuld ret til en

ud af landet har statsministeren nået den konklusion

jo også da herre lars løkke rasmussen var statsminister så min personlige holdning

en katastrofe men jeg synes bestemt heller

kan være en interessant idé det

er bare at vores jurister siger at det ikke er lovligt og det må vi så undersøge nærmere kan det

jeg synes at vi i den her sag har har lyttet ikke alene til

på hænderne igennem seks måneder uden

afdække alternativer at man så øjensynligt nu vil gå i byen i

til kommissionen med et eller andet man øjensynligt ikke selv tror på

ikke nogen særlig offensiv forhandlingsstrategi men altså igen

jeg gerne vil vende mig mod et nyt emne men det når vi nok ikke i dag vi møder op til alle de møder vi bliver inviteret til vi synes at

regeringen har spildt mange gode måneder hvor der kunne have været afsøgt alternativer og jeg er nødt til at sige at for venstre vil det afgørende for vores opbakning til noget andet end det regeringen allerede har lagt frem være at vi oplever at det virker umiddelbart altså at der opstilles noget som kan være med til at værne

børnecheck det er ligesom det der vil være vores lakmusprøve på

end dem som eu kommer med jeg synes det er et voldsommere angreb når herre

offentlige opgaver hvis jeg skal rangere hvad jeg synes er værst for vores velfærdssamfund

folketing da man vedtog loven

tankevækkende nulvækst

ude i landets kommuner ville jo være et fremskridt i forhold til den økonomi regeringen har givet kommunerne de seneste år hvor man har haft minusvækst

er meget meget overrasket over at statsministeren ikke har håndteret den her udfordring mens tid var vi har stået hernede i spørgetime efter spørgetime efter spørgetime og problematiseret det her og man har bare ligesom

nu står man så her fem minutter i tolv

effekten af det statsministeren siger er er det sådan at man nu begynder at administrere i henhold til lovgivningen imens vi undersøger en alternativ løsning er det sådan at regeringen sætter sit lovforslag på standby indtil der er fundet en alternativ løsning hvad er det for en deadline der er i forhold til at udvikle nogle nye værnsregler altså svarene blæser jo lidt i vinden og og nu

gøre herre lars løkke rasmussen mundlam men det var bare at påpege at der er andre ting i forhold til trusler vores velfærdssamfund som jeg er mere bekymret for end børnechecken

rigtige mennesker i danmark som vi få mindre offentlig service hvis herre lars løkke rasmussen får mulighed for at få indflydelse på det

taget så lang tid alt sammen at det lyder

om herre lars løkke rasmussen i mangel af bedre kritik fordi han egentlig godt kan se at vi kommer med nogle fornuftige forslag og

her sag diskuterer processen jeg vil egentlig

kommer til forhandlinger og at man går

i de forhandlinger der ligger rigtig meget på bordet som venstre og konservative burde kunne sige ja til

at spørge kommissionen om man kunne få lov til at lave en indeksering af børnechecken troede jeg

må blankt erkende det det troede jeg men jeg kan nu forstå på debatten her i spørgetimen at det

skeptiske skeptiske linje

at man nu vil spørge kommissionen om man kan få lov til at lave en indeksering af børnechecken jeg står her med et notat fra skatteministeriet fra syvende marts det er ikke en måned gammelt

været spurgt ind til det her i de diskussioner der har været

en indeksering af børnechecken efter købekraften i barnets opholdsland

vil således være i strid med ligebehandlingsprincippet citat slut så det som regeringen nu siger er det store nye hvor man vil spørge kommissionen om lov vurderer man altså selv blankt er i strid med med eu reglerne så regeringen forventer jo selvfølgelig selv at få at vide af kommissionen at det kan man ikke

det er fuldstændig ude i det blå hvad man så vil gøre nej det er det så ikke

så vil man indlede en dialog med embedsmændene i bruxelles om man så kan få ændret reglerne så man kan få lov til at lave en indeksering

men lad os så lige tage det for gode varer og sige ok det er så det offensive skridt statsministeren nu vil tage

vil foreslå ændringer i forordningen og dermed give danmark en mulighed for

ikke er forpligtet til overhovedet at sende børnecheck til eksempelvis en østeuropæisk

børn som stadig væk opholder sig i det østeuropæiske land hvorfor ikke tage skridtet fuldt ud hvorfor kun diskutere med

konsekvenser men vi kigger gerne på det

den forordning som regulerer de her spørgsmål og få ændret de ting som man synes er mest urimelige

kritisere men de er ikke så gode til at komme med svar selv

ikke bruge lejligheden i dag når jeg nu har svaret på spørgsmålet selv om han

man mener vil være ulovligt og det får man så nok bekræftet er ulovligt og så siger statsministeren

man indlede en dialog med kommissionen om at ændre forordningen så man får lov til at indeksere så spørger jeg statsministeren hvorfor indlede en dialog om

indlede en dialog om at få lov til ikke at skulle sende børnecheck til eksempelvis

i sidste spørgetime spurgte jeg tre gange statsministeren

statsministeren er det rimeligt at det er sådan det ville statsministeren ikke forholde sig til men nu kan statsministeren forholde sig til hvorfor vil man ikke forhandle med kommissionen om en ændring af forordningen der giver danmark mulighed for at lade være med at sende børnecheck også en indekseret børnecheck

sammenlægningsprincip og så videre

at love danskerne alle mulige ting når man ikke har en jordisk chance for

folkepension vi har jo da i danmark et princip et regelsæt

det skal vi heller ikke kunne opretholde fordi der skal være ligebehandling så selvfølgelig har vi da områder hvor vi stiller nogle særlige krav statsministeren har selv tidligere nævnt dagpengeområdet som et eksempel

der skal være ligebehandling af alle nej selvfølgelig kræver vi da regler i eu der gør at vi kan opretholde vores velfærdsmodel og vi ikke bliver forpligtet til at sende alle vores velfærdsydelser ud af landet

nu glæder jeg mig jo over at det pres der øjensynligt er gør at statsministeren siger at hun nu lytter og så spørger jeg bare nu for tredje gang

vil optage forhandlinger med kommissionen om at kræve reglerne lavet om så man har lov til at indeksere

børnefamilieydelsen hvorfor så ikke kræve at få lavet reglerne om så man slipper for at betale børnecheck

hvis man ikke må indeksere en børnecheck kan få forhandlet i forordningen

farbare veje for danmark som kan lykkes

besparelser på indsatsen over for de arbejdsløse på fire milliard kroner

for at finansiere skattelettelser for erhvervslivet jeg

til at mangle tyvetusind faglærte lige om lidt

de ufaglærte til faglærte

hovedet at trække fire milliard

de

og afvise venstres forslag om skattelettelser

i langt højere grad til at have mindre fokus på skatter og afgiftslettelser og

bedre uddannede og dermed også mere produktive

hvis det betyder at vi ikke kan udvikle den offentlige sektor

at det er et mål for regeringen at øge produktiviteten hvis man nu kan øge produktiviteten uden at det koster noget skatteprovenu som kommissionen siger

nulvækst eller minusvækst i den offentlige sektor

og har givet de skattelettelser på en fair og ordentlig måde men samtidig har vi tilrettelagt vores økonomiske politik

meget tyder på at man kan fjerne topskatten uden at det koster skatteprovenu hvis det er rigtigt

hvis vi nu gik ind på statsministerens tankegang om at

man ikke skal

man ikke vil gøre det man er bange for

gøre det samme som man anklagede den tidligere regering for nemlig at give skattelettelser til de rige lave rødvinsreformer og hvad har vi ellers

fat et andet sted produktivitetskommissionen peger også på at det ville være rigtig godt at gøre noget ved selskabsskatten

vil koste provenu hvorfor gør man så ikke noget ved selskabsskatten

også imod at man rører boligskatterne

og en aftale med andre partier i folketinget om at lade boligskatterne være i ro

produktivitetskommissionens

afskaffelse af topskatten i princippet kan være gratis

at det koster en lille smule men her står faktisk

kan udelukkes at det er helt gratis at gøre det fordi en sådan afskaffelse vil give en øget mobilitet på arbejdsmarkedet samt øget tilskyndelse til uddannelse hvilket vil føre til en højere produktivitet det er det statsministeren efterlyser og derved også højere lønninger og højere skattegrundlag det er jo en win win situation

de tres milliard

til faktisk at sænke nogle skatter ud over topskatten man kunne bruge de tres milliard

en lettelse på tredivetusind kroner om året det er gratis penge men statsministeren siger nej det her er grundlæggende også et socialpolitisk problem i danmark har vi to og tyve procent af

alder som står uden for arbejdsmarkedet i sverige og tyskland er det kun tolv til fjorten procent det koster

milliard kroner om året

er de her omkostninger kolossale og regeringen sidder på hænderne hvorfor ikke lytte til den kommission som nu er kommet med en rapport i

man skal sænke skatterne skal man finde pengene et andet sted

have nulvækst eller minusvækst i den offentlige sektor

bedre service i den offentlige sektor fremadrettet og derfor ønsker vi ikke

dahl der nævnte det at

en dag hvor man ikke helt ved om det der bliver sagt nu står til troende

gang vi havde den her spørgetime at jeg spurgte statsministeren om vi så også i forbindelse med vækstforhandlingerne kunne se på at nedsætte nogle punktafgifter og det mener jeg at statsministeren egentlig var noget afvisende over for i hvert fald har jeg noteret at økonomi

har været meget afvisende over for det og jeg tror at ministeren sagde at det ikke var sådan at det

kunne være jul to gange om året nu læser jeg så i

afgiftslettelser på femten milliard kroner frem til to tusind og tyve se det synes vi

folkeparti jo ville være rigtig godt og så spørger jeg bare statsministeren er det en aprilsnar det der står

at vi kan regne med at regeringen kommer med et oplæg hvor der også er nedsættelse af punktafgifter

og som også betyder at mange danskere handler i butikker syd for grænsen i stedet for at handle i deres lokale danske butik så jeg synes nu ikke at statsministeren skal være helt afvisende over for at det også kommer til at indgå i en vækstpakke at vi sætter afgifter nederst

vigtigt når vi taler vækst at vi taler om vækst i hele danmark der er jo dele af danmark hvor der er en

og en af de ting man jo kunne gøre for at styrke væksten i

bredbånd med stor og hurtig kapacitet vi har jo en god boligjobordning der giver fradrag for investeringer i hjemmet

folkeparti kunne vi godt tænke os at det at investere i tilslutning til bredbåndsnettet og opgradering af det ikke mindst i lavvækstområderne i landet kunne være en del af boligjobordningen så man også kunne få fradrag for det

det var godt det var fornuftigt men vi har ikke planer om at komme med nogle vækstinitiativer der indeholder nye selskabsskattelettelser bare så man er klar over

sidste år var vi også optaget af lavere spildevandssatser

de store vandforbrugere og lavere energisatser for de store energiforbrugere

lars barfoed efterspørger på nuværende tidspunkt så rejser man spørgsmålet

bekymringen i forhold til at få bredbånd bredt ud i hele

vi håber at man vil troppe op til forhandlingerne når vi engang lægger vores vækstinitiativer frem

investeringer i bredbånd som nogle af de ting som vi synes burde indgå i sådan en

med et oplæg som skulle være sådan

det tror statsministeren slet ikke kan lade sig gøre

også fik skrevet ind som en aftale mellem de eu positive partier at vi fremadrettet politisk vil arbejde for at afgrænse reguleringer i eu så eu ikke udvikler sig til en social union og at vi også i fællesskab formulerer

situation så man som udgangspunkt kun har socialt ansvar

bor i andre lande kun er nogle få ydelser der knytter sig snævert til det

forandre forordningen også med henblik på at skabe værn hvis en ydelse bliver kraftigt presset

som et forsøg på at finde en løsning

men vi kan jo kun gennemføre noget der er

fremgangsmåde som burde

og også tager de positive ting ind som jeg har bebudet i dag

og konservative at komme tilbage blandt de partier som har en grundholdning der er positiv i forhold til eu men hvor vi selvfølgelig også gør alt hvad vi kan for at bevare balancen

jens henrik thulesen dahl merete riisager og charlotte dyremose forespørgsel nummer

otte og ti risikerer at medføre at hunde anbringes i pensionat i månedsvis mens en retssag kører det er ikke et udtryk for ordentligt hensyn til dyrenes tarv og velfærd jeg har et håb om at udvalget vil se velvilligt på at vi kan finde en bedre løsning og jeg har også tilsagn fra ministeren om at vi kan tage

lys beder jeg om at vi standser behandlingen af l to

både af hensyn til de overvejelser herre orla hav gjorde sig og af hensyn til god parlamentarisk skik og selvfølgelig også af hensyn til ministerens velfærd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

går vi om et øjeblik til førstebehandlinger når der bliver bare lidt mere

for grupper med mindst ti personer af hvert køn

det vil regeringen nu ændre til at virksomheder med helt ned til ti fuldtidsansatte hvoraf

tre er kvinder hvert år skal indberette lønstatistik til danmarks statistik formålet er at reducere lønforskellene mellem mænd og kvinder

regeringen nævnte allerede i i regeringsgrundlaget at

ville undersøge mulighederne for at udbygge den kønsopdelte lønstatistik efter min mening

ganske enkelt ikke at det giver mening at skærpe de nuværende regler så flere virksomheder tvinges til at indberette

ikke indberetter så burde regeringen i stedet bruge

energien på at få de virksomheder til at leve op til deres forpligtelse

i venstre er vi enige med regeringen

de nuværende regler på området vi ønsker ikke en situation hvor man billedlig talt hænger sin lønseddel op på opslagstavlen i kantinen

når regeringen vælger at overhøre datatilsynets bekymring om sikkerheden for den enkelte medarbejders personlige lønoplysninger

da vk regeringen i sin tid var med til at indføre de nuværende regler tog vi

hensyn til at sammenligningen af gennemsnitslønningerne skulle give mening det kræver at opgørelsesgrundlaget er tilstrækkelig detaljeret i forhold til de forskellige arbejdsfunktioner og at medarbejdergruppen har en vis størrelse det mener vi ikke opfyldes med regeringens nye forslag

desuden skal vi huske på at de lønforskelle der eksisterer i dag i høj grad kan forklares forskellen skyldes primært det kønsopdelte arbejdsmarked hvor kvinderne i høj grad er ansat i offentlige stillinger i et servicefag

mænd i høj grad besidder de private og bedre betalte stillinger det vil en statistik eller mere bureaukrati ikke kunne ændre på

i venstre mener vi dette forslag bærer præg af at

en af deres ligestillingsideer

ikke lægge stemmer til og af allerede

nævnte årsager kan vi derfor ikke støtte

i lovforslaget der bliver henvist til en undersøgelse fra deloitte

sådan set det og det er lidt underligt fordi fra i dag cirka tre tusind virksomheder der er ramt

nuværende lov vil der blive cirka tolvtusinde og femhundrede der skal indberette

i det videre arbejde jeg håber også at ministeren vil komme lidt ind på det fordi

lov vi allerede har besluttet og ser hvordan det fungerer det synes jeg ville være meget bedre så nej jeg ser ikke det her som en forbedring heller ikke i ligestillingens navn at man vælger

for at få øget ligestillingen her i landet altså venstre kan da ikke være tilfredse med at det med den nuværende lovgivning som venstre jo har

kun er en tredjedel af virksomhederne der lever

at virksomhederne ikke vidste at de var berørt af den her lovgivning

først og fremmest den opgave at vi skal

og håndhæve det vi vedtager og prøve at se hvad resultatet bliver af det

at det her er en forbedring jeg synes ikke det er en forbedring når vi mangler arbejdspladser

fokuseret på at skabe arbejdspladser

og for kvinder jeg synes ikke det er en forbedring når

nye virksomheder primært små virksomheder vil blive ramt af det her bureaukrati det synes

eller andre for at lave en lov der ikke virker

den lov som venstre har lavet og som ikke virker i dag

hvorfor venstre ikke vil hjælpe os med at rydde op efter venstre når nu vi prøver

gøre os umage her men bare slår automatpiloten til og ikke gider at hjælpe os med det

der ligger på tretten til sytten pct og hvis man renser det løngab for de her socioøkonomiske forskelle

at dem der er underlagt lovgivningen også lever op til den det synes jeg da

den lovgivning vi har den skal vi selvfølgelig håndhæve

en vis procent og det er et langt sejt træk

fra fem og tredive til ti og nærmest

andre områder så

er noget omkring anonymitet vi kan ikke se nogen steder

man vil sikre den anonymitet for den enkelte og jeg gav et eksempel for lidt siden hvis der sidder to kvinder kan de jo tale om deres løn

lagt op til meget men lige netop med hensyn til lønstatistikkerne har vi en lovgivning som vi ikke engang ved

hvad med at vi prøver at få alle dem der skulle tilslutte sig lovgivningen

har været underlagt lovgivningen til at leve op til den så kan vi jo evaluere den efterfølgende jeg tror på at det er et langt sejt træk især

hvordan man læser det for andre steder står der tre

hvor det er uforklarligt det er da et problem at vi har det men jeg synes

lanceret nogle små tiltag til at imødekomme det med det kønsopdelte arbejdsmarked men har i virkeligheden ikke nogen

noget som allerede eksisterer som vi så gør bedre

er alvorligt at der fortsat er markant forskel på hvor mange kroner der går ind på mænds og kvinders lønkonto hver måned og det bekræfter mig i at ligestilling ikke kommer af sig selv

derfor ikke bare kan læne os tilbage og se til som man gjorde under den borgerlige regering fagforeningen foa lavede for nogle år tilbage lidt forsigtig hovedregning og kom frem til at udsigten til ligeløn uden politisk handling nærmest er uendelig ja faktisk er

bestemt til at være fem hundrede og fire og tredive år

jeg som socialdemokrat og ligestillingsordfører rigtig glad for at regeringen nu tager fat på ligelønnen med udbygningen af de kønsopdelte lønstatistikker

får også gjort lønstatistikkerne mere brugbare

automatisk får statistikkerne tilsendt og lønmodtagernes rettigheder udvides

at spørgsmålet om ligeløn ikke gemmes væk eller bliver til et problem når man som medarbejder gerne vil have ligeløn på arbejdspladsen diskuteret det må altså ikke

fremadrettet ikke være uoverstigelige opgaver forbundet med

ligestilling og ligeløn på dagsordenen i stedet bliver det lettere for de omfattede virksomheder

at diskutere ligeløn og det styrker danske kvinder og mænds muligheder for at sikre lige løn for lige arbejde på de enkelte virksomheder et godt tiltag er i øvrigt også at der er blevet sat frist for udlevering af lønstatistikkerne så der er helt klare linjer

for os socialdemokrater kernepolitik at sikre lige muligheder det gælder ikke mindst på arbejdsmarkedet hvor vi med ligelønsloven fra

skal gives lige løn for lige arbejde men når vi nu i dag ser at der stadig væk er et løngab mellem mænd og kvinder

standardberegnet timefortjeneste

der hedder fortjeneste per præsteret time betyder det

at arbejdsgiveren eller arbejdsgiverforeningen arbejdsgiverforeningen kan sige at man kan bruge metodefriheden til at

som jeg faktisk synes løser den problematik som

ud over at danmarks statistik benytter sig af den model

få adgang til danmarks statistiks beregning

der bliver sendt ud til samtlige virksomheder og det er det som tillidsrepræsentanter kan tage udgangspunkt i når de skal diskutere ligeløn

noget kan forklares med forskellig anciennitet og

også en del af det et sted mellem

når de har det samme uddannelsesniveau

ligesom er renset for de her socioøkonomiske faktorer og

i overenstemmelse med vores lovgivning så derfor

der behov for at få de her ting frem i lyset så vi kan få det diskuteret

uddannelse anciennitet og

ansvar det er effektivitet det er den faglige kunnen det er hvilke risici man er villig til at

anciennitet så skulle man jo væk fra det men det men det springer man over her

fortælle mig om om en statistik nogen sinde har givet mere i løn det det drejer sig om er

om tillidsmanden ude på de virksomheder hvor man

jo komme til at koste staten og kommunerne en hel

at der ikke er lige løn

bare ikke at det hænger sammen en statistik giver ikke lige løn og slet ikke hvis man siger

det bliver konsekvensen hvad er så vigtigst for herre bent bøgsted og

en mærkelig præmis at stille spørgsmål ud fra

nej det gør de ikke men hvis man skal kunne have den diskussion

der er kendskab til problemet og det er der ikke i dag blandt andet fordi det kun er en tredjedel af de berørte virksomheder som i dag lever op til de krav der bliver stillet til dem

nogle redskaber til virksomhederne og til tillidsrepræsentanterne

er lige løn for lige arbejde

tre kvinder og tre mænd op ved siden af hinanden og så sige i har en produktion i i skal lave

laver i og så får i lige løn det er lige løn for lige arbejde

om man har otte timers arbejde og om man er

kan sagtens være at kvinderne laver meget mere end mændene så skal de selvfølgelig have mere i løn men det hjælper en statistik ikke

hvis nu herre bent bøgsted forholdt sig til det jeg sagde og forholdt sig til det lovforslag

handler om at udvide den nuværende lønstatistik så der kan komme åbenhed

fakta på bordet ude på den enkelte virksomhed så vi kan lette administrationen så vi kan gøre det nemmere for virksomhederne at komme det fuldstændig uforklarlige løngab til livs og så vi ruster tillidsrepræsentanterne

kunne sikre at der ikke er et uforklarligt løngab og at kvinder ikke skal blive ved med

mindste hvis det skal ende der at så må vi tale indekstal

at til at vide hvad man tjener

og så har vi altså ikke længere hemmelighed om det

at ikke alle og at vide

min beskedne pointe her

der findes noget der er enklere end andet

for den enkelte virksomhed at der bliver sendt data ud

hvor to tredjedele af samtlige virksomheder

hvilket ansvar de har hvad loven indeholder

at reparere på noget som fru charlotte dyremoses parti har indført men som ikke fungerer og så udvider

til nu at dække to millioner så vi

tilgang jeg opfatter ikke problem jeg mener sådan set

rigtig fint ved at sige at det er i virksomheder med ti ansatte eller

tre af hvert køn det synes jeg er

ikke rimeligt at man går ned og siger at

tre kvinder eller tre mænd som minimum

til at indberette kønsopdelt lønstatistik noget af det som

bekymrede for i dansk folkeparti er netop det her at man får udstillet hvad man rent faktisk

tidligere

vi synes i hvert fald det er skidt jeg synes at hvis man har lyst til at være anonym i forhold til hvad man tjener skal man også have lov til det datatilsynet deler sådan set den bekymring

jeg forstår heller ikke at man i justitsministeriet vurderer at en persons lønforhold må anses for at være

ikke tager det så højtideligt at andre finder ud af hvad

sidde nok så mange jurister og vurdere at det ikke er personfølsomt

mærkeligt en ting jeg i hvert fald undrer mig over er at man også

skriver at det vil være en byrdelettelse

det går

over min forstand at man kan sige at det her er en byrdelettelse for virksomhederne på otte

virksomheder til at udfylde statistikoplysninger nu ved

tredive år inden jeg kom herind

som typisk er den person der sidder og laver de her statistikker

ganske ubegribeligt for de små og mellemstore virksomheder vil det her være en ekstra administrativ

ikke noget værre for en kontoransat

få de her skemaer fra danmarks statistik og tro mig jeg har selv siddet og udfyldt dem og nogle af de spørgsmål der kommer er ved gud også håbløse må man sige

det er meget underligt at man kan komme frem til den beregning jeg synes også det imponerende når man taler om ligeløn at det vi taler om er lige løn for lige arbejde jeg synes egentlig

diskussionen har også været fremme ved de tidligere ordførere

under den samme disco kode og så kan man jo snakke herfra og til

hvor jeg sad og var bogholder jeg var rengøringsdame jeg var sekretær jeg var telefonpasser gad vide hvad for en disco kode man egentlig falder ind under

forhold til sådan nogle statistikoplysninger

den op i luften og så sige nå hvad for en kode skal jeg putte mig selv ind under i dag

en virkelighed der rammer når man kommer ud i de små virksomheder

og derfor giver det her bare overhovedet ikke nogen mening

sidst men ikke mindst jeg mener overhovedet ikke at statistik er noget der hjælper i forhold til ligestilling overhovedet ikke det er tal som der er nogle nørder der kan sidde og bruge og ikke spor andet

det vil dansk folkeparti så ikke være med til og så kommer der en sang fra de varme lande om hvorfor det ikke skal være

det lyder nærmest som om dansk folkepartis ordfører ikke mener

er relevant at have med at gøre når man diskuterer ligestilling eller når man skal have

og ikke mener

tror det mener jeg bare det er hamrende naivt

kan synliggøre nogle ting men det man kunne starte med

med fem og tredive ansatte eller mere

kan bruge det her til noget presser man i hvert fald ikke de små og mellemstore virksomheder til at sidde og udfylde noget statistik udregnet på den ene eller på den anden måde

giver man ikke de små og mellemstore virksomheder en byrde men man kunne for eksempel få den eksisterende lovgivning til at virke må jeg så ikke bare i forhold til det her med statistik sige jeg betragter ikke nødvendigvis og det er så min personlige holdning

statistik som fakta nu har jeg siddet som jeg har nævnt i små og mellemstore virksomheder i

været med til at udfylde nogle af de der statistikoplysninger man skal og tro mig en gang imellem

to har en avisrute nogenlunde samme distance nogenlunde samme antal den ene er en time om at knalde alle de her aviser ind i postkasser og den anden er tre timer om det tjener man så det samme

til noget som helst når det drejer sig om det løngab som vi har er uforklarligt

men jeg tvivler på at det at presse en masse virksomheder til at lave statistik på noget på disco koder hvor man altså har den samme jobbetegnelse men ikke nødvendigvis laver det samme skulle hjælpe

ordføreren at det her er statistik og det er en en

og det koster mange penge og det ene og det andet men da vi gennemførte det

virksomheder med fem og tredive ansatte

synes jeg at det ordføreren siger

fem og tredive ansatte på en virksomhed har da også kostet penge det undrer mig meget så

for de virksomheder med fem og tredive ansatte hvor

har omkring ti ansatte har man ikke en fuldtids kontordame

og så koster det penge sådan er det

ti ansatte og en lidt større virksomhed med fem og tredive ansatte

lønnen jo indberettet under den samme kode

en lønforskel som kan være ganske rimelig derfor er det svært at bruge sådan en statistik

kan man få folk til at svare på den måde man gerne vil have det er det undersøgelser nogle gange kan bruges til så kan man bekræfte eller afkræfte det man selv synes

kvikke svar jeg synes det er et problem hvis man laver det samme og man er mand man er kvinde og står og laver præcis det samme

det samme i løn det giver sig selv selvfølgelig skal man det men jeg synes også man forenkler debatten når man tror

nu er det så det offentlige og der har man valgt at lægge folk ind i lønrammer så de altid tjener det samme sådan fungerer det altså ikke på det private arbejdsmarked for der forhandler folk tit selv deres løn medmindre der ligger en eller anden fastlagt overenskomst

en chef som så skal sidde og lave tingene om aftenen eller

deltids kontordame på ti timer som måske kan nå det

ved det uforklarlige løngab der er men det ved vi ikke

af netop første verdenskrig træder ind og begynder at arbejde på fabrikkerne naturligvis på det her tidspunkt ikke

det er også mere end hundrede år siden og

logisk eller eller rimelig måde at sammenligne england på det her tidspunkt med danmark anno to tusind og fjorten

i danmark fortsat ikke er i mål med ligelønsproblematikken og det er også

en betydelig del af lønforskellen mellem mænd og kvinder

at mænd og kvinder vælger at lave noget forskelligt

med en lønforskel mellem mand og kvinde for samme job samme antal timer samme vilkår

elleve procent og det er selvfølgelig rigtigt at statistikker kan vendes og drejes og folk kan svare forkert og ting kan blive indberettet forkert og så videre men

for det her forslag som sandsynligvis ikke

men som i hvert fald giver os et redskab der kan bringe os nærmere på

være med til at ændre nogle ting på det lange sigt

glade for at regeringen ønsker at lave den her ændring i ligelønsloven sådan at flere virksomheder og medarbejdere bliver omfattet af reglerne om kønsopdelt lønstatistik og

sker jeg synes bare det er mærkeligt for på alle mulige andre områder

ville sige nå ok folk bryder stadig væk færdselslovgivningen på det her område så lad os

noget som som man ønsker at fremme for

for nogle virksomheder fordi man synes det er et problem så er det mærkeligt at man ikke synes at problemet er et problem

at man således vil vil omfatte virksomheder helt ned til ti medarbejdere med tre ansatte af

sådan at vi netop får langt flere

virksomheder med og vi er glade for at man samtidig giver arbejdsgiveren pligt til at orientere de ansatte om at virksomhederne er omfattet af reglerne at at man forpligtes til at udlevere den kønsopdelte

anmode om en drøftelse af

også er noget man tidligere fra venstre og dansk folkepartis side har ment er vigtigt for de lidt større virksomheder så kan

det synes vi faktisk og derfor er vi glade for at man styrker et allerede eksisterende redskab derfor

perspektiv og handlingsplan

jeg mærke i noget som som venstres ligestillingsordfører

sagde hun sagde nemlig at der ikke er nogen forskel på den nuværende

at tænke højt og undre mig

man ikke stemmer for det her forslag

at at venstre egentlig ikke er helt så bekymret for den

jo var fuldstændig det samme som man havde lavet tidligere og nu fortsatte man bare det men samtidig

og så videre og man valgte altså fra venstres side

over det fortsatte løngab og vi er glade for at man styrker redskaber til at håndtere problematikken med

at den som loven er tiltænkt overholder loven jeg synes bare ikke at det udelukker at man kan gøre begge dele selvfølgelig kan man udvide en lovgivning samtidig med at man

det her

i højere grad skal omfattes det synes vi i radikale venstre at det er og vi kan ærlig talt ikke forstå at en problematik som både venstre

de virksomheder som ikke har efterlevet den vil ordføreren ikke bekræfte at man laver den den her stramning uden

at loven bliver håndhævet

kan udbrede det og udvide loven til at

ord

gør sig gældende når folk har forskellig løn

af viden hvad har de af baggrund

og spørgsmålet jo i virkeligheden også i en moderne verden hvor hensigtsmæssigt det er at vi fra politisk side bliver ved med at bidrage til at putte folk i kasser for eksempel

kønnene og den er væsentlig og så er vi jo åbenbart de svage når vi er kvinder det

ved det at der er en række virksomheder der ikke har været opmærksomme på det her

så at udbrede redskabet til endnu flere virksomheder hvad med at fokusere kræfterne på

få de virksomheder der allerede er med til

problem for virksomhederne det er en forholdsvis tung administrativ byrde

nu er venlige og sender alle papirerne ud så man kan udfylde dem

af spørgsmål man kan få lov og

gennemskueligt at kigge ned igennem alle tabellerne det er nok lidt nemmere hvis man har et stort administrativt apparat i ryggen i sin virksomhed og noget mere besværligt hvis man netop er en lille virksomhed med blot ti medarbejdere

problem med det her lovforslag det synes jeg på alle måder er det væsentligste problem nemlig at vi nu er nede i grupper af tre medarbejdere af hvert køn

privatlivet der handler om hvad

det bliver meget nemt at gennemskue hvad kollegaerne

så kan det godt være at det ikke er sødt og rart og venligt hvis to kollegaer sætter sig ned og sammen finder ud af hvad den sidste

tjener men det er altså en ganske let og ligetil mulighed hvis det her lovforslag vedtages

er nu i flere omgange har forsøgt at spørge til det her med indekstallene

ville vi jo få de samme forskelle at se vi ville have de samme problemstillinger med om det overhovedet er hensigtsmæssigt om man kan bruge det til noget og om om forskellene dækker over køn eller om de dækker over helt andre faktorer men vi ville faktisk undgå at stå i en problemstilling

derfor håber jeg at dem der støtter forslaget vil overveje den del ganske nøje

hvis de her statistikker skal give rigtig god mening

jo i virkeligheden bruges på overordnet samfundsniveau og måske

nøjes med at lave dem hvert femte år så kunne man nemlig se hvad en murersvend med syv års

med syv års anciennitet altså sammenlignet på landsplan

så begynder vi at være oppe på et plan hvor det giver mening

den enkelte virksomhed på det her lillebitte niveau med tre medarbejdere hvor der kan være så mange private og personlige årsager til at man enten har en høj eller lav løn eller

andet forhold gør sig gældende har vi meget meget svært ved at se at det her reelt gør noget for ligestillingen men desværre giver det ret god mulighed for

hinandens løn og så er spørgsmålet om det er den administrative byrde vi skal lægge på vores små virksomheder for så er risikoen jo altså at de ikke bliver større og at de ikke ansætter flere og at der dermed i stedet for er nogle der står uden for arbejdsmarkedet på grund af det

med

nogle grupper hvor det er nogenlunde let sammenligneligt og hvor alle mulige bagvedliggende faktorer skal ryddes af vejen og derfor kunne man måske overveje at gøre det ikke nødvendigvis hvert år men med et fem års eller ti årsinterval

når man kigger på bare tre kvindelige murersvende kan der jo altså være mange årsager til at de har forskellig løn

forskelligt antal timer de kan have forskellig erfaring og og

hvis man netop er ude på et plan hvor man sammenligner som jeg gav et eksempel

henholdsvis mandlige og kvindelige murersvende med syv års erfaring

ned over forholdsvis små virksomheder der ikke har så mange administrative medarbejdere

meget vigtigere det her med at vi kommer ned på et niveau hvor kun tre medarbejdere gør

regne hinandens løn ud og det der også er at sige til det er at det statistiske grundlag som det hedder på den enkelte virksomhed med tre medarbejdere er meget meget usikkert

faktor der spiller ind for en enkelt medarbejder kan gøre et kæmpestort udsving i den statistik på den enkelte virksomhed hvorimod at hvis man er oppe

en anden medarbejder der udfører det samme som mig er lige så dygtig som mig har lige så meget erfaring som mig så synes jeg det er et problem uanset om den anden medarbejder er en mand eller en kvinde så selvfølgelig er det et problem når nogle medarbejdere ikke får den løn de burde få for det arbejde de udfører

for nogle redskaber man skal bruge i den situation

meget bedre til herinde fra christiansborgs side at holde op med at bruge de her kasser og hele tiden sætte mænd og kvinder i hver

så kunne det jo også være at man holdt op med at have den tilgang til tingene

en arbejdsgiver har en tendens til at synes at den skal være sådan rimelig lav og arbejderen synes

svar på om hun synes at det er en

for de ansatte hvis man

jeg engang kommer derud hvor man kan få lov til ikke at have sin løn stående på internettet at jeg ikke behøver at dele den information med

min nabo eller min kollega

tale om hinandens løn så er det heldigvis ikke forbudt at fortælle kollegaen

giver vi faktisk medarbejderne mulighed for selv at vælge

masser af eksempler på at i protest imod den hemmeligholdelse af lønsedlerne

sætte deres lønsedler op på opslagstavlen den ældre medarbejder

slesk tale i fem og tyve år

lige pludselig opstår der en debat ved at man offentliggør

almindeligt og fælles som løn

det vil sige at den arbejderklasse som

forskellig løn lige pludselig vil have en chance for at løfte sig op det er jo det der er grundideen i at man får synlige lønstatistikker

tage stilling til om man er blevet snydt eller om man rent faktisk

mænd imellem og kvinder imellem det er et virkelig godt redskab den der hemmeligholdelse er en gammeldags arbejdsgiverpolitik

at være blufærdig om det og ikke ønske

den slags oplysninger så er det ikke

udmærket at vi har en situation hvor man netop har den mulighed men ikke er påtvunget

så må jeg godt lige have lov at minde om her til sidst

jeg siger indekstal en gang til for jeg håber sådan at der er nogle af dem der støtter forslaget der lytter

se de absolutte tal og derfor

til at det er sådan en historisk arv der tynger det konservative folkeparti i dag desværre at være progressiv på ligestillingsområdet jeg synes at den konservative ordfører kommer lidt for let hen over problematikken ved at sige

at kvinder er dårlige til at forhandle løn det

ansvaret for at vi har et fuldstændig uforklarligt løngab mellem mænd og kvinder ude på de danske arbejdspladser den undskyldning går

og på nogle områder er noget makværk

at reparere på hvorfor i alverden vil det konservative folkeparti ikke hjælpe os med

den slags bidrag til de mennesker der har svært ved lige præcis det er jo noget af det der kan være med til at udviske forskellene mellem dem der er de

dem der er de mere tilbageholdende lønforhandlere uanset køn så det håber jeg da vi kan være enige om kan være et bidrag til dem

set mig der står heroppe og taler for at vi holder op med at putte folk i kasser alt efter deres køn jeg bliver nødt til at sige synes det er meget lidt progressivt når man fastholder at folk skal puttes i kasser efter deres køn det er for mig at se ikke ligestilling det er det modsatte

forbedre et lovforslag at hvis man bare gjorde det at man sørgede for at virksomhederne blev gjort opmærksomme på det her så kunne vi tale om at forbedre lovforslaget problemet er jo nu at man med det her forslag pålægger nogle

så kan jeg sige til den konservative ordfører nej vi er ikke enige nu har den konservative ordfører sagt tre gange at vi

at retfærdiggøre manglende

de mennesker der gerne vil holde deres løn hemmelig for det får de svært ved at gøre fremover og hvor

ja det ved jeg fra de utallige gange jeg har talt med

og som gerne vil fremad og som af en eller anden grund gerne vil mødes med en ung kvinde der også har haft karriere inde på christiansborg

gode til rigtig rigtig mange ting men en af de ting jeg gentagne gange hører

og det er noget af det blandt andet masser af kvindefora forsøger at hjælpe hinanden med at blive bedre til

problem i forhold til at sikre ligestilling i hjemmet en rapport fra

viser at lønforskellene mellem kvinder og mænd er større på de små virksomheder

glade for regeringens lovforslag med lovforslaget forpligter man virksomheder med mindst ti ansatte hvoraf tre er mænd og mindst tre er kvinder til at indsende deres lønoplysninger til danmarks statistik eller en arbejdsgiverorganisation de udarbejder så kønsopdelt lønstatistik

tilbage til virksomheden som har pligt til at dele det med lønmodtagerrepræsentanten på den måde får virksomheden hvert år et overblik over lønforskellene mellem kvinder og mænd på arbejdspladsen og en mulighed for at gøre noget ved det det er en rigtig god idé

mandlige kollegaer kan de forlange at få det samme det kan man ikke hvis man ikke ved at de får mere i løn end

medarbejdere hvorfor de ikke får det samme i løn der kan i mange tilfælde være gode faglige grunde til det som ikke har noget med diskrimination at gøre en øget gennemsigtighed er derfor ikke negativt for lederne

medarbejdere hvorfor de får løn som de gør men

forskelle på den enkelte arbejdsplads kan det nu komme frem og det er et vigtigt redskab til på sigt at opnå ligeløn

arbejdsgivere lønmodtagere og fagforeninger nu et styrket redskab til at arbejde for lige løn mellem mænd og kvinder udvidelsen af loven gør at firehundredetusind flere lønmodtagere vil kunne se deres kønsopdelte lønstatistik

tages højde for forskellige uddannelser forskellige jobs og det kønsopdelte arbejdsmarked har vi en uforklaret forskel på fire syv procent dette lovforslag har haft en lang fødsel

det under nyrupregeringen hvor den daværende arbejdsminister fremsatte det som forslag i to tusind og et desværre kom en borgerlig regering til med

til gavn for arbejderklassen også kønsopdelt lønstatistik fem år senere kom regeringen med et udvandet forslag på området som kun omfattede virksomheder hvor der er mindst fem og tredive ansatte og mindst ti af hvert køn

sørge for at undtage de mange små virksomheder hvor vi vidste der kunne være forskel på løn på baggrund af køn

det ikke skulle være løgn har det vist sig at kun mellem en tredjedel og en fjerdedel af de omfattede virksomheder overholder loven jeg tror det beviser at herre claus hjort faktisk ikke går ind for den lov som han selv havde gennemført det lovforslag som vi her behandler betyder at flere virksomheder bliver omfattet af reglerne om kønsopdelte lønstatistikker at arbejdsgiverne får flere pligter

lønmodtagerne får flere rettigheder og ikke mindst betyder det at loven kan og skal overholdes

men der er noget som undrer mig en del det handler om lønbegreber som vi tidligere diskuterede i forbindelse med den tidligere lønkommission i bemærkningerne til lovforslaget understreges det at arbejdsgiverne har metodefrihed når de enten selv eller via deres arbejdsgiverforening udarbejder deres lønstatistik i høringsnotatet angiver ministeriet at danmarks statistik bruger lønbegrebet standardberegnet timefortjeneste det er et kønsneutralt begreb

bruger fortjeneste per præsteret arbejdstime det betyder at lønnen vokser

at passe sit barn eller går på barselsorlov når arbejdsgiverne bruger deres metodefrihed til at bruge det

lønbegreb undergraver det den kønsopdelte lønstatistik

er et redskab som kan bruges til at bekæmpe de uforklarlige lønforskelle mellem mænd og kvinder

med den såkaldte forklarlige lønforskel

først og fremmest om det kønsopdelte arbejdsmarked

såkaldte objektive lønforskelle hedder det videre det er i denne forbindelse vigtigt at være opmærksom på at den forklarede andel ikke siger noget om hvor retfærdig eller uretfærdig lønforskelle på de enkelte områder er et fortvivlende punkt i den danske ligelønslov er den manglende definition af arbejde af samme værdi

tage op ved en senere lejlighed med med disse kommentarer vil jeg bare sige at vi kan støtte forslaget

at bruge mere tid sammen med deres børn mænd bruger også mere tid i hjemmet end de gjorde for tyve og tredive år siden

statistiske forskelle på hvordan mænd og kvinder vælger at indrette deres liv flere kvinder end mænd tager første sygedag med deres børn flere kvinder end mænd ønsker at gå på nedsat tid flere kvinder end mænd ønsker at tage en lang barselsperiode med deres børn flere mænd end kvinder sender en ansøgning af sted til et opslag om en lederstilling flere mænd end kvinder bliver hængende til de sene møder hvis man ændrer disse statistiske forskelle ved at skubbe og presse borgerne kan man opnå ensartethed

mener at ensartethed er lig med ligestilling kan det være et mål i sig selv

ligestilling handler om at vi hver især som mennesker skal have mulighed for at stræbe efter de mål vi sætter os

når vi sætter vores sejl det har dog intet at gøre med at vi skal gøre det samme lige muligheder er rigtig ligestilling mens lighed på slutmålet kun kan opnås ved at presse borgerne ned i en fælles form

det kuldsejlede fordi borgerne opfattede det som utidig indblanding fra regeringens side en øremærkning af barsel til fædre kunne bringe en større ensartethed ind i regeringens kønsregnskab men det kolliderede med almindelige menneskers frihedsbegreber kønsopdelt lønstatistik er en unødvendig

byrde for virksomhederne der krænker den integritet

hvor man får det samme uanset hvad man præsterer og hvilket ansvar man påtager sig

statistik ikke have den store betydning

hvad man gør kan en kønsopdelt lønstatistik måske give det indtryk at køn er en vigtigere parameter for hvilken løn man er værd end hvad man udretter i danmark har vi lige løn for lige arbejde jeg har ikke set beviser for det modsatte men hvilken løn man ender med at få afhænger af den værdi arbejdet skaber og hvor efterspurgt arbejdet

er hende til at læse et naturfagligt fag eller økonomi jeg råder hende til at arbejde hårdt og tage kalkulerede risici

at hun skal kende sit værd og forhandle sig til den løn der passer til hendes præstationer

at man må træffe i livet hvis man går ned

kan man ikke forvente at karrieren skrider lige så hurtigt frem som hvis man ikke gør det

i stedet for at læse noget naturfagligt og ikke lyttede nok til fru merete riisager da hun gav råd eller andre ting

et helt komplet uforklarligt løngab hvordan har liberal alliance det med at det dermed er kønnet

valg de træffer i livet har også en betydning for

de præsterer når de er på arbejdspladsen

som jeg har nævnt er ikke nogen af dem som man har behandlet i de undersøgelser som herre rasmus horn langhoff

at gøre med at den ene

liberal alliances ordfører det med at der er

som herre rasmus horn langhoff refererer

arbejdet med at lave kønsopdelte lønstatistikker

komme noget af den ulige løndannelse mellem mænd og kvinder til livs

meget god lovgivning som vi nu udbygger

som den nytiltrådte borgerlige regering

erstatte af en både uambitiøs og har det vist sig

ikke let brugbar lovgivning her på området når den tidligere sr

ordførerne har brugt tiden på i dag

og at de lønforskelle bygger på et samfund der var engang og på

traditioner på vores arbejdsmarked som ikke hører hjemme i år to tusind og fjorten jeg er glad for at vi har flertal for lovforslaget her men kan jo også konstatere at det alene er sf og enhedslisten der ønsker at bakke regeringen op i

fremme ligestilling hvad angår brugen af kønsopdelt lønstatistik

kan man vel godt sige vis rituel kritik af forslaget her bureaukratisk

skal arbejde med det her men man må jo bare sige at med lovforslaget her vælger vi en model der er utrolig let at håndtere for den enkelte virksomhed man kommer til at få oplysningerne helt automatisk det er danmarks statistik der laver statistikken og det vil sige

og nørkle med tallene for man får materialet jeg er selv skal jeg være ærlig og sige lidt overrasket over at vi kan lave så let en løsning men jeg er da glad for det for jeg tror at det vil fremme brugen af de kønsopdelte lønstatistikker endnu mere

ved samme lejlighed sige at at som minister

sådan har jeg det altså ikke med de kønsopdelte lønstatistikker for når vi bliver ved med til trods for at vi har en lovgivning på ligelønsområdet at

have den ulige aflønning mellem mænd og kvinder så er der selvfølgelig grund til at udvikle nye redskaber for at komme den manglende ligeløn til livs og her tror jeg de kønsopdelte lønstatistikker

er noget der vil kunne hjælpe os det

parter i danmark der har ansvaret for at forhandle løn

og her i folketinget for at fastsætte rammerne for diskussionen om

og som led i aftalen om finansloven for to tusind og fjorten

feriepenge samt afkastet fra arbejdsmarkedets feriefonds kapital med fyrre million kroner i to tusind og femten og fyrre million kroner

seksten aftaleparterne er endvidere enige om at overføre to hundrede million kroner i to tusind og fjorten fra opsparede midler

får bemyndigelse til under særlige omstændigheder at godkende at den oprindelige kapital kan bruges til vanskeligt stillede familier

samlet set vurderes det at fonden fortsat kan imødekomme ansøgninger om ferieophold for vanskeligt stillede familier

det vi også giver mulighed for med den her lovændring er at beskæftigelsesministeren får bemyndigelse til under særlige omstændigheder at godkende at arbejdsmarkedets feriefond bruger af den oprindelige kapital til opfyldelse af fondens formål samt til opfyldelse af fondens lovmæssige forpligtelser med finansloven for to tusind og fjorten lykkedes det

at få fremrykket hovedparten af de skatte og afgiftslettelser som var aftalt i vækstaftalen fra foråret og som ellers først ville træde i kraft i to tusind og femten det gavner danske virksomheder som nu får bedre vilkår

at skabe nye arbejdspladser desuden sikrede vi med finanslovsaftalen at det bedre kan betale sig at arbejde

ved at gå på arbejde

skatteaftalens særlige beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere således at det indføres med fuld virkning allerede i to tusind og fjorten så på den baggrund vil venstre gerne støtte forslaget og jeg skal hilse

det konservative folkeparti og meddele at de ligeledes støtter

fik regeringen mange gode og stærke initiativer igennem som vi socialdemokrater er meget meget tilfredse med

beskrivelsen af hvor mange penge vi har overført

hans andersen så fint gjort arbejdsmarkedets feriefond gør et vigtigt stykke arbejde det vil jeg gerne slå helt fast feriefonden sørger for at de feriepenge der aldrig bliver hævet bliver brugt til at hjælpe de familier og børn der er vanskeligt stillet det er kernesolidarisk og det giver

men det vil fortsat være muligt for fonden at imødekomme ansøgninger om ferieformål for vanskeligt stillede familier og børn det ændrer sig ikke med

fonden vil dog skulle tilpasse sin støttepolitik som konsekvens af lovforslaget det betyder at der ikke de næste par år vil kunne prioriteres på samme måde som de tidligere år

der vil det dog have en betydning her skal vi have det brede

for øje for det betyder at vi kan realisere de mange ting som finansloven rummer det er gode og gyldige formål der kræver finansiering med lovforslaget er det altså muligt for arbejdsmarkedets feriefond at hjælpe vanskeligt stillede familier og børn med støtte til ferieformål

for socialdemokraterne at hjælpe mange mennesker der er i en vanskelig periode i deres liv og det har vi med mange andre gode initiativer gjort i finansloven derfor kan socialdemokraterne støtte forslaget og jeg skulle også give tilsagn fra sf

fra feriefonden

også talt om at pengene skulle ud til de lønmodtagere der

derfor havde det måske også været lidt mere

arbejdet mere med hvordan vi kunne sikre at pengene kom ud til dem

er jo en bundgrænse for hvor meget

at man holder ferie

blev ændret så man var sikker på at de penge der stod på ens konto

at de ikke havnede alle mulige andre steder end i i

nu engang sådan at skiftende regeringer har brugt det her som en pengetank

penge og jeg skal heller ikke

også støttet under den tidligere regering men stadig væk ser vi gerne at det bliver ændret så pengene

så vidt jeg lige kan gennemskue

at selv om der ikke er penge til de formål som feriefonden egentlig skal

regeringen nu tager pengene så kan

ud og bruge af egenkapitalen og den skal så opbygges det er så vidt jeg kan se noget nyt og

ud over de tiltag som feriefonden

i bare bruge af egenkapitalen til at løfte de opgaver med dårligt stillede familier

vi så se hvordan i får bygget den op de næste år

vi kunne få pengene ud til lønmodtagerne og

kan måske være en forhåbning om

i hvert af årene to tusind og femten og to tusind og seksten i den nuværende lov står der at der overføres fyrre million to tusind og tolv og to tusind og tretten af de uhævede midler i feriefonden beløbet blev brugt til at medfinansiere midlertidig arbejdsmarkedsydelse samtidig ændres formuleringen i den nuværende lov

i mindst samme omfang som hidtil skal imødekomme ansøgninger til ferieformål for de vanskeligt stillede familier i i dette lovforslag ændres det til i videst muligt omfang altså i mindst samme omfang og i videst muligt omfang er to forskellige ting

lovændring bemyndiges ministeren til at kunne bruge af den oprindelige kapital for at kunne opfylde fondens formål vi er imod at der åbnes op for en fortolkning af i videst muligt omfang der bruges til en forringelse af indsatsen til fordel for vanskeligt stillede familier og børn i vores aftale om den midlertidige arbejdsmarkedsydelse accepterede vi de fyrre million

det fremgår ikke af lovforslaget hvad de nye to hundrede og firs million

skal bruges til i til i finansloven findes kun denne tekst

arbejdsmarkedets feriefond står regeringen venstre og det konservative folkeparti er enige om at forøge statens indtægter fra ikke hævede

arbejdsmarkedets feriefonds kapital med fyrre million

seksten regeringen venstre

er endvidere enige om at overføre to hundrede million

i to tusind og fjorten fra opsparede midler i arbejdsmarkedets feriefond til statskassen

helst skal være finansierede i det her tilfælde er det omvendt de opkræver nogle penge som

skal bruges til vi ved ikke hvad de skal bruges til vi har ikke i enhedslisten tradition for at give regeringen og den borgerlige opposition mulighed for at bruge større beløb som oven i købet tages fra arbejderne

uddeler dem til skattelettelser til landets rigeste eller

løsagtige aktiviteter det princip

at få ansøgt om at få deres egne penge udbetalt må opleve at arbejdsgivere har store renteindtægter af de konfiskerede penge og at lønmodtagernes organisationer får lov til at lege julemand for eksempel ved at sende andre mennesker på ferie på deres regning

må lønmodtagerne opleve at staten konfiskerer to hundrede og firs million kroner fra feriefonden for at finansiere finansloven man skulle ellers tro at

rammer ferieloven er et udtryk for en uhellig alliance mellem arbejdsgivere lønmodtagernes organisationer og staten og det eneste rigtige er at få afskaffet den her lov således at de mennesker der har tjent penge ved at gå på arbejde får lov til at beholde deres egne penge

overfører to hundrede million kroner og fjorten fyrre million kroner i to tusind og femten og fyrre

der allerede er givet tilsagn fra fondens side vil fondens egenkapital blive reduceret de kommende år det ændrer selvfølgelig også ved støttevilkårene for fondens støttepolitik jeg har i øvrigt i lighed med enhedslisten været optaget af at arbejdsmarkedets feriefond fortsat kan støtte vanskeligt stillede børnefamiliers ferier i samme omfang som tidligere

støtter vanskeligt stillede familiers ferier med cirka fyrre million kroner om året med lovforslaget her målretter vi fondens støttepolitik så fondens hovedformål nu er at støtte netop vanskeligt stillede familiers ferier det betyder at fonden efter at have overført

skal prioritere støtte til vanskeligt stillede familiers ferier frem for andre støtteformål det kan for eksempel være kulturelle formål man tidligere har givet penge

på det nuværende grundlag vurderer beskæftigelsesministeriet ikke at der vil opstå en situation hvor der ikke er penge nok til at støtte vanskeligt stillede familiers ferier hvis fondens økonomi alligevel skulle blive presset giver lovændringen mulighed for at bruge af fondens grundkapital så fonden kan

element indgår jo i lovforslaget for at

arbejdsministeren

at få ansøgt om at få deres egne penge til udbetaling

som beskæftigelsesminister være tjent med at voksne mennesker skal ansøge om at få deres egne penge

fortælle hvornår de skal holde ferie hvorfor arbejder man ikke på det her område for en digital løsning der gør at folk får de penge som de selv har tjent

om at få deres egne penge til udbetaling

jeg synes det er at man går på arbejde og det synes jeg er vigtigt at så mange voksne

lige så vigtigt mener jeg også det er at man har rettigheder i forhold til at kunne slappe af og eksempelvis er det at holde ferie nu engang

en væsentlig del af det at have et arbejdsliv så hvis vi skal have en mere grundlæggende diskussion

ferielovgivningen så lad os tage den på et tidspunkt hvor det er er relevant det har ikke noget at

meget højt og har et meget højt ambitionsniveau når det handler om at reducere udledningerne

godt og vel to år siden en meget omfattende energipolitisk aftale her i folketinget omfattende et meget meget bredt flertal og med den aftale når vi op på fire og tredive

et meget meget ambitiøst niveau der gør at danmark er blandt de lande i verden der gør mest for klimaet også i

til hvad der sker i det øvrige eu hvor der jo samlet set er en ambition om at reducere udledningerne med tyve procent i to tusind og tyve så kan man jo godt undre sig over hvorfor der er sådan et stort behov hos den danske regering for at

reduktion i to tusind og tyve også når vi ved at der i øjeblikket er forhandlinger i eu om hvor højt eu skal op i to tusind

to tusind og tredive ønsker europa kommissionen og eu parlamentet at man skal op på en

det vil sige at det er ti år senere end den danske regering

det behov og det hastværk der er for at ville op på en

reduktion allerede i to tusind og tyve det her kommer til at koste danske arbejdspladser det er simpelt hen ikke muligt

at koste arbejdspladser og dansk velfærd

hvert fald en velbegrundet frygt vi har

også i august sidste år det katalog som regeringen spillede ud med om hvordan man ville

jeg tror det var op imod firs forskellige tiltag der var i det katalog jeg vil nærmest kalde det et rædselskatalog fjernelse af befordringsfradraget yderligere afgifter på brændsler yderligere afgifter på kunstgødning og en lang række andre tiltag

danmark har brug for tværtimod

skatter og afgifter

skal i gang med vækstforhandlinger hvor målet er at skaffe flere danske jobs og så kan det godt undre at regeringen spiller ud med det her forslag på det her tidspunkt på den baggrund må jeg erkende og fortælle folketinget at venstre synes

langt langt over målet vi bør føre en realistisk og gennemførlig dansk energi og klimapolitik

indbygger der er betydelig højere end eus gennemsnit

går på hvad venstre egentlig

fire og tredive procent lige præcis er så meget man skal nå i

og tyve men så har jeg også læst at venstre går ind for at vi skal lave noget nabolandstjek så vi egentlig ikke skal gå videre end det vi i

eu og det er jo så tredive procent så vil venstre faktisk rykke baglæns lige netop i de her dage hvor vi

får fns klimapanels alvorlige advarsler

verdens store industrilande går forrest og påtager sig deres del af forpligtelsen dansk enegang kommer til at koste

udslip ned mod eus gennemsnit hvad er kommentaren til fra venstres ordfører

det andet er mener venstre i virkeligheden

når man læser venstres papirer på andre områder

man måske skulle udskyde eller aflyse en havvindmøllepark og andre ting som vi egentlig har lavet aftaler om

som vil sikre en saglig velunderbygget og løbende debat om klimaindsatsen er det fordi venstres zigzagkurs på det her område er så eklatant

man ikke ønsker at den kommer frem i lyset eller hvorfor siger man nej til en aftale som jo faktisk ikke siger noget om hvor meget eller hvordan vi skal reducere men kun siger noget om at vi skal diskutere det i folketinget at vi skal tage klimaproblematikken alvorligt

at det her lovforslag

så

i sidste uge var herre thomas danielsen ude at sige at vindmølleparkerne måske skulle droppes og derfor er mit

gang

et langt lavere niveau i dag end da vi indgik aftalen for godt og vel to en halv år siden og det betyder at det er blevet langt dyrere at producere vedvarende energi i danmark og dermed er prisen på energiaftalen på et langt højere niveau end da vi indgik aftalen

den diskussion vi har haft om situationen i

det er jo blevet smertelig klart at der også er

en vis usikkerhed rent geopolitisk i at være afhængig af forskellige leverancer og vi har også konstatere at danmark for første gang i seksten år faktisk ikke er

så der er rigtig meget på spil i den her sammenhæng også i forhold til forsyningssikkerhed

vores fælles klode og sikrer at den bliver afleveret

og det kræver noget hvis man vil reducere klimaforandringerne

nogle gange koster noget på den korte bane at investere men det kan tit vise sig at det er det der både sikrer os og sparer os penge på den lange bane som venstres sidste klimaminister lykke friis

for et par år siden det er naturligvis ikke gratis at gennemføre massive investeringer i energieffektiviseringer og udbygning med vedvarende energi

samfund mere robust over for energiprisstigninger det synes jeg faktisk var klogt sagt

fra venstre og danmark er et af de lande som er nået relativt langt det er ikke noget tilfælde det er fordi vi har haft en bred enighed og har været ambitiøse og villet omstillingen

og hvis de findes er de nok ikke skabt af mennesker det betragter jeg

verdens førende specialister på det her område

faktisk stort set alle sammen enige om at klimaforandringerne

også nogle politikere som mener at man faktisk kan gøre noget ved det

men selv siger jeg henvendt til venstres ordfører hvis man ikke synes at vi skal reducere med fyrre procent i to tusind og tyve så er klimaloven som vi diskuterer i dag faktisk en god idé

er ikke hvor meget og hvad vi skal gøre den handler udelukkende om at vi skal have en løbende saglig faglig funderet og ordentlig debat om hvad det er vi gør

retningslinjer altså sætte nogle mål med et ti årig

investeringerne det er vigtigt for at undgå en politisk zigzagkurs som mest af alt er dikteret af hvornår der er valg igen

skal vi nedsætte et klimaråd

ikke bare er politikernes forgodtbefindende som dikterer politikken men nogle folk der er klimafagligt velfunderede

en række uafhængige eksperter som kan være med til at kvalificere hvad det er vi

for det tredje sikrer vi at ministeren på området skal komme til folketinget en gang om året og

det synes jeg er et godt demokratisk princip hvis det også fortsat

at bestemme hvor vi skal hen kort sagt giver lovforslaget os nogle bedre rammer og nogle håndtag

at skabe en stabil klimapolitik en klimapolitik baseret på fakta

på den baggrund støtter socialdemokraterne

det vi siger her er at vi sådan set godt vil

og som har en klimafaglig ballast så vi får mest muligt klima for pengene

en omstilling som ikke koster arbejdspladser men som giver arbejdspladser det er sådan set hele baggrunden for det

har vi jo sat et politisk pejlemærke men vi ønsker at eksperterne kommer på banen

styrkeposition i danmark det er det der har gjort at vi har en ambitiøs klimapolitik

jo også det erhvervslivet efterspørger det jo derfor jeg kan undre mig såre over at venstre som bryster sig meget af at skulle være erhvervslivets fortaler i den her situation det ene år siger de gerne vil være med til at lave en energiaftale og det næste år render rundt og truer med at aflyse dele af den det gør det meget svært og det

udøve noget kritik over for

den gode latin det er jo velkendt at at blandt venstrefløjen og mange eksperter er det en bestemt opfattelse

den fremherskende og som

forestille sig at man i i det her klimaråd også havde folk som også var

af konsekvenser når man gør noget på bygningsområdet når man gør noget på transportområdet så vi skal sikre at det er en bredt fagligt sammensat gruppe og det handler ikke om at de skal have en bestemt politisk observans

andet tværtimod handler det jo om at vi skal få nogle

så bliver der henvist til det miljøøkonomiske råd som jo findes og som

fortsat vil findes og derfor er det jo ikke noget med at er nogle der bliver udelukket af den offentlige debat eller at man fordi man ikke sidder i klimarådet ikke kan mene noget om de her ting altså de ting som miljøvismændene fremfører vil jo fortsat være

være sundt hvis man også fik nogle af den type folk som ikke er bange for at tale at

sammenrend af folk som alle sammen siger at jorden går under

det kan godt være at det forholder sig sådan men man skal også afveje de her ting i forhold til alle mulige andre hensyn

klimaråd er bredt sammensat jeg beklikker på ingen måde at dem der sidder i det miljøøkonomiske råd er dygtige

og vi har brug for nogle som også ved noget om klima

når de sidste seks procent et skridt på vejen til de fyrre procent er jo den klimalov som regeringen har aftalt med venstrefløjen og de konservative og som vi så førstebehandler lige nu i dansk folkeparti deler vi ikke regeringens ambitioner

klimapolitikken i dansk folkeparti finder vi det derfor heller ikke særlig vigtigt at have detaljerede planer for de yderste marginale seks procent af regeringens ambition tværtimod vil dansk folkeparti advare imod at man lader sig forblænde af det her bestemte tal på fyrre procent og med hovedet under armen tager en række dyre beslutninger blot

på danske husholdninger og på dansk erhvervsliv når alle her i landet tvinges til at betale for en dyr produktion af grøn energi er det eneste sikre

det går ud over almindelige danskere som betaler for meget for den energi de bruger i deres dagligliv og ikke mindst

erhvervslivet der mister konkurrenceevne og som taber arbejdspladser

her bakker nogle af landets klogeste hoveder op om vores kritik rapportens anbefalinger er utvetydige drop yderligere udbygning af grøn energi det vil spare samfundet for en kæmpe regning og vil på kort tid skabe fem tusind arbejdspladser oftest kunne man få den opfattelse at

er jo kun en lille ubetydelig andel af den globale udledning derfor betyder det i det globale perspektiv uendelig lidt om danmarks udledning begrænses til fyrre eller tredive

og for de medarbejdere der mister deres job derfor støtter dansk folkeparti ikke regeringens kurs i klimapolitikken for vi savner realisme i regeringens politik vores standpunkt er at danmark ikke kan frelse verden og at den eneste sikre effekt af klimapolitikken er at vi taber konkurrenceevne og arbejdspladser danmark bliver fattigere derfor er vi ikke med i klimaaftalen og derfor

sig frem til er jo blivende arbejdspladser fem tusind blivende arbejdspladser som kommer på længere sigt ved at danmarks konkurrenceevne bliver bedre ved at vi ikke har så dyr energi så

jo at man skal forhøje ejendomsskatterne ganske voldsomt det går vi ikke ind for vi går ind for skattestop så det er jo et godt eksempel på

nogle andre lande som udleder væsentlig mere og har en meget større vækst

over de kommende årtier på grund af vores høje

og det vil skabe yderligere fattigdom hungersnød og konflikter i de fattigste egne af verden jeg synes det var meget skræmmende læsning vi fik i går derfor er jeg rigtig glad for at danmark både her i landet men også i europa og hele verden fører en ambitiøs klimapolitik for

imødegå de forandringer vi ser vi har her

i to tusind og halvtreds at vores el og varmeforsyning skal dækkes af

og oliefyr skal udfases i to tusind og tredive og som vi har besluttet

vil halvdelen af vores elforbrug komme fra vind allerede i to tusind og tyve

sidst men ikke mindst har vi jo

vedtaget meget bredt her i folketinget at vores udledning af drivhusgasser skal reduceres med fyrre procent i to tusind og tyve i forhold til nitten halvfems niveau

meget glad for at det er et bredt flertal her i folketinget som støtter op om de her mål

vi behandler nu skaber rammen for arbejdet hen imod de mål der er tre hoveddele

der skal hvert femte år fremsættes mål for hvad der skal ske med klimaet i de kommende ti år der nedsættes et klimaråd der skal vurdere status for målsætningerne og samtidig analysere og anbefale hvilke virkemidler den til enhver tid siddende regering bør tage i brug for at opnå målsætningerne

og som det tredje skal der hvert år laves en klimapolitisk redegørelse her til folketinget det er radikale venstres opfattelse at den her lov vil sikre fremdrift i klimaindsatsen på en faglig og oplyst måde under hensyn til både vækst konkurrenceevne og beskæftigelse med den rapport vi så i går mener vi bestemt at der er brug for begge dele derfor støtter vi varmt

nogle der har arbejdet for at vi også skulle have en klimalov

i den sammenhæng været inspireret af vel specielt

klimalov og man kan sige at hele strukturen

sådan at der både tages hensyn til videnskab

og der kommer redegørelser til

dermed er det jo sådan set et fortløbende forløb

i forslag i folketinget

af forslagene man måtte

regeringsgrundlaget og specielt en vigtig del for

at det her blev skrevet ind

det er fremgået tidligere her at danmark har en særlig forpligtelse til at

i europa og større end det europæiske gennemsnit så vi har en særlig forpligtelse

fyrre procent er så

enhedslisten og det konservative folkeparti

vi har ønsket at det stod på en anden måde at det stod

lovforslaget at det i det mindste var nævnt i i bemærkningerne som

en målsætning der skulle nås i stedet for er det en politisk aftale det er selvfølgelig godt nok at have en politisk aftale

det er sfs overordnede ønske at det står

jeg forstår faktisk ikke de juridiske modforestillinger som er refereret

det kan vi afklare i i udvalget og det kan også være at ministeren vil sige noget om det her

betragtninger der styrer det her og

i salen i dag men det må vi jo så videre finde ud af i i udvalget

målet om to tusind og halvtreds der er man så gået over til en beskrivelse af et lavemissionssamfund

i to tusind og halvtreds det er det vi skal skrive det var det vi ville have det er det der giver mening det er det der ikke giver mulighed for andre typer fortolkninger

i en situation hvor vi

fået den sidste klimarapport fra fn som jo bør bruges samtidig med den der kommer

det bør bruges til at få et løft i den danske debat om det her

debat illustrerer hvor useriøst og småtskåret vi har den her debat

som om man ikke forstår at hvis

bliver det dyrere og venstre burde være ekspert i det her

aflyste den ene vindmøllepark da han kom til

på det totalt forkerte tidspunkt og blev dyrere end ellers så venstre er ekspert i at vise

til udvalgsarbejdet med fokus på de punkter jeg har nævnt som er kritiske

venstre

i begyndelsen af to tusind og fjorten

i to tusind og tyve vores agt er altså ikke at det her skal koste en masse penge vores agt er faktisk at det skal gøres uden at det koster noget voldsomt at gøre det

det jeg ved med fuldstændig sikkerhed og det burde venstre også vide er at hvis vi undlader at handle

jeg har forstået at sf også går ind for et emissionsfrit samfund i to

viser sig at de prognoser der siger at der måske er til mellem to hundrede og to hundrede og halvtreds års

undergrunden under nordjylland hvad mener sf så der skal ske med den gas efter

bare blive nede i jorden og ikke komme

det udtryk som er dækkende for det sf står for og det er altså hundrede procent vedvarende energi

til den diskussion men det vi må se på

om der er et potentiale

at vi skal have et samfund med hundrede procent vedvarende energi

det er det er det det vi går efter

olie i god tid inden totusinde

man kunne også stille spørgsmålene kan det nu betale sig at være selvforsynende med energi

gøre sig uafhængig af for eksempel leverancer fra rusland der synes jeg bare at meget

danmark er fuldstændig løsrevet fra den situation vi står i

når vi snakker om situationen ud fra nødvendigheden af eller fordelene ved

bare sige at hvis vi ser på diskussionen om

jo for længst forbi den tid hvor vi kunne sige

en udfordring der vil ramme vores børn og

så må sige at nyde rigtig rigtig skidt af min generations svigt i forhold til

så kan man jo spørge sig selv om det ikke burde appellere til en kritik af regeringen

lidt ambitiøs i forhold til at koble nogle nationale initiativer i

en klimalov med en konkret plan for hvordan man reducerer

der skal mere til det vil der vel være

men problemet er bare når vi hører venstre og dansk folkeparti og deres venner udeomkring i verden så synger de alle sammen den sang der vi skal ikke gå i spidsen ingen skal nemlig gå i spidsen

og dansk folkepartis hovedsynspunkt for vi venter og ser

hvor man indimellem næsten kunne savne

fik forsinket en havvindmøllepark

den første og eneste i danmark som for alvor fik proklameret en grøn revolution som værende nødvendig i dag kan man sige

det lovforslag der ligger her i dag har gode sider jeg vil sige at en af de ting som vi i enhedslisten er mest glade for og mest tilfredse med er at vi nu får etableret et klimaråd som ud fra en

i hvilken retning vores klimapolitik skal

og tyve kan medvirke til at komme med nogle bud på hvordan man sådan hvert femte år

skal gå det synes vi er rigtig godt og

fornemt og jeg skal ikke undlade at sige at det har været rigtig rigtig vigtigt for enhedslisten at sikre at vi fik et klimaråd ud fra den klare opfattelse at på et område

regeringsgrundlaget fuldstændig på vildspor og det var

det handlede om at man skulle have det miljøøkonomiske råd til at stå for det her

nogle områder hvor vi synes at det her godt kunne være tydeligere det har herre steen gade sådan set været inde på

det rigtige

konkrete målsætninger

til to gradersmålsætningen spørgsmålet om

det udvalgsarbejde der kommer men når det er sagt er der vel trods alt ikke nogen tvivl

indtil nu har venstre og dansk folkeparti

give os væsentlig bedre forudsætninger for at komme i gang med at

klimaudfordringen i danmark fremover det skal man selvfølgelig være med til så derfor

det kan vi ikke fordi tankegangen bag loven knytter sig til sådan en særlig kan man sige territorial logik

vores energi og klimapolitik må i langt højere grad knyttes an til større områder og helst eu det

i forhold til klimarådet ser vi med en vis uro på at

bliver sådan et lille dansk mini fn klimapanel hvor kun vennerne inviteres med til klimafest og hvor både formand og administrativ ledelse bliver hentet i den frelste skole hvor kritiske elementer

hovedteorierne holdes udenfor der er jo meget få pladser i det her klimaråd

klimarådet skal gøre som ikke allerede sker i dag i det miljøøkonomiske råd i det miljøøkonomiske råd vurderer man jo også opfyldelsen af klimamålsætningerne sammenholdt med de internationale forpligtelser man diskuterer virkemidler og man lægger op til en offentlig debat

nøjagtig det samme som der står i

klimarådets opgaver når man ikke kan bruge denne rådgivning

er det måske i virkeligheden fordi man ikke kan lide de resultater de kommer med når de gang på gang forklarer regeringen forklarer regeringen at der ingen miljømæssig effekt er af den førte energipolitik og at den er alt for dyr og i visse tilfælde decideret dysfunktionel det svarer til kom jeg til at tænke på da jeg skulle forberede mig at man i landbruget og

medgive at det er mange år siden ikke var tilfreds med det vejr som

ønskede landbruget deres egen vejrtjeneste nogle kan måske huske det

spøg til side det er mange år siden men jeg må sige

bedste fald betragter denne lov som

klimalokalplaner selv om lokalplanerne jo sagtens

hensyn som de nu indførte klimalokalplaner

rigtigt og så er det godt og så kan

har faktisk været fremme hos de såkaldte eksperter

vi frygter med andre ord at vi med denne lov tager hul på et helt nyt kapitel i bogen om nye tvangsmidler som kan retfærdiggøre indgreb i den personlige frihed

siger vi nej tak til dette nye

økonomien hvor man forlader de mere energipolitiske

argumenter og det er en af grundene til jeg synes at det er rigtig vigtigt også at høre på vismændene

de såkaldte eksperter stikker

er det fordi jeg frygter at vi får den samme situation som med klimapanelet nemlig at det bliver en lukket fest det er en fest for de mennesker som bekymrer sig

den politiske

er trist at det hele tiden skal være skræk og rædsel der skal være være rammen for

det modsatte der sker i klimapanelet der kommer alle

det er jo i grunden også et politisk projekt

er nedsat af politiske

er jo ikke et universitet det er jo et politisk projekt næsten

hvordan man vender og drejer det man forhandler jo den tekst og en forhandling af tekster har ikke ret meget med videnskab at gøre det

betragter fns klimapanel som et videnskabeligt panel man betragter det som et politisk projekt altså en bunden opgave hvor de er blevet bedt om at bekræfte en teori som nogle forstår man måske venstreorienterede politikere

at det er formuleret som

kritikerne kommer ikke til orde

lave masser af analyser over hvor de her folk kommer fra

er rekrutteret fra verdensnaturfonden og fra greenpeace og så bliver det altså ikke videnskab så bliver det mere et politisk projekt end et videnskabeligt projekt

politisk netop fordi det ikke er transparent og fordi kritikken holdes udenfor

felt tilkendegiver at der er tvivl om at

over byen så folk ikke kan se solen og

maske det tilsvarende er

i paris de billeder må være skræmmeeksempler for os

at vi tager det alvorligt det kommer jo tættere og tættere på så

under den paraply synes jeg det er vigtigt at tage ansvaret på sig

grønt parti men også et erhvervsvenligt parti

jo helt afgørende at klimaindsatsen og det fremgår også af teksten

skabe job det har været en afgørende præmis

der vi er der er ingen bindende mål og derfor er det en lille smule underholdende at høre herre villum

der er lavet en politisk aftale om at vi har en målsætning om at prøve at nå

at løse den kæmpestore udfordring det er

i det her land interesseret i at have en så god natur

så godt miljø som overhovedet muligt det synes vi men det er klart at måden

er lige så vigtig og der er det altså afgørende for os konservative at det er skrevet ind

skal ske under hensyn til at der skal skabes arbejdspladser

virksomhederne skal bevare deres konkurrenceevne derfor kan det undre mig at liberal alliance venstre og dansk

vi har ikke brug for smagsdommere der mener det ene

vi har brug for uvildige videnskabelige eksperter der kan hjælpe os med råd og vejledning og anbefalinger til hvordan vi kan nå de målsætninger vi har og hvad de koster jeg har jo lige underholdt med at det konservative folkeparti

helt stålsat har sagt at vi skal nå fyrre procent vi skal prøve men under den forudsætning at det kan skabe arbejdspladser og bevare virksomhedernes konkurrenceevne mens vi når derhen

må vi udsætte målet men i dag

er målsætningen det synes vi er fornuftigt det er også vigtigt at de mennesker

har en bred funderet baggrund og her har vi jo set ministeren lægge op til

folk der kommer fra mange forskellige grene

landbruget alle vigtige områder er taget med og derfor synes jeg at der er overbevisende argumenter for at vi får en saglig debat

nogenlunde samme præmisser har svenskerne tilsluttet sig og storbritannien har sagt

en ambitiøs målsætning ambitiøs målsætning og når det sker samtidig med at vi leverer arbejdspladser og

den her dagsorden vi har fået fuld støtte til at gå ind i

koster arbejdspladser

og det håber jeg også at jeg med min redegørelse

hvert fald har det fået opbakning fra så vigtige spillere som dansk industri dansk metal

det danske samfund regeringen har opstillet en række ambitiøse

hele energiforbruget skal dækkes af vedvarende

og halvtreds herunder også i transportsektoren vores el og varmeforsyning skal dækkes af vedvarende energi

og fem og tredive kul skal udfases på danske kraftværker oliefyr skal udfases senest i

og halvdelen af danmarks elforbrug skal komme fra vind allerede i

danmarks udledning af drivhusgasser skal dermed reduceres med fyrre procent i

tyve i forhold til niveauet i nitten halvfems den sidstnævnte målsætning har også enhedslisten socialistisk folkeparti og det konservative folkeparti tilsluttet sig

som jeg ser det har der gennem en årrække været bred opbakning i folketinget til at der i danmark skal føres en ambitiøs fremadrettet klima og energipolitik

opstillet en målsætning om at gøre danmark uafhængig af fossile brændsler i

vi har indgået en bred energiaftale der vil bringe os et pænt stykke på vej mod indfrielsen af de ambitiøse målsætninger et bredt flertal i denne forsamling synes at have en fælles forståelse af hvor vi skal hen

i store træk enige om følgende at reducere drivhusgasudledningen markant for at bidrage til at overholde to gradersmålsætningen som er den videnskabeligt baserede målsætning der er sat på baggrund af

anbefalinger hvis vi skal undgå uoverkommelige klimaforandringer at vi skal øge brugen af vedvarende energi og samtidig forbedre energieffektiviteten så vi bryder afhængigheden af fossile brændsler og at indsatsen skal tage hensyn til berørte parter og understøtte vækst udvikling og beskæftigelse

det brede flertal i forsamlingen synes således at være enige om et fælles fundament for klimapolitikken men vi er ikke nødvendigvis enige om hvor hurtigt vi skal bevæge os fremad og med hvilke midler jeg håber at klimalovforslaget kan blive den bygning som vi i fællesskab kan blive enige om at placere oven på det fælles fundament en solid bygning der kan rumme det brede flertals forskelligheder og samtidig sikre et fagligt velunderbygget vidensgrundlag

solid offentlig debat som grundlag for fremtidige regeringers beslutninger om retningen for klimapolitikken for vi kommer til at debattere det her løbende vi kommer ikke til at være ved vejs ende

og halvtreds og undervejs regner jeg med dette emne vil blive genstand for drøftelse mange gange i dette ting formålet med

etablere en overordnet strategisk ramme for danmarks klimapolitik med henblik på at overgå til et lavemissionssamfund i

og halvtreds den nye strategiske ramme skal blandt andet sikre offentlighed om status og sikre fremdrift for klimapolitikken i overensstemmelse med aftale om danmarks klimalov klimaråd og nationale

sjette februar to tusind og fjorten udmøntes lovforslagets formål i tre centrale elementer for det første forudsættes det at klima energi og bygningsministeren mindst hvert femte år fremsætter nationale klimamålsætninger jeg håber at kunne få lov til at fremsætte nogle af dem de nationale klimamålsætninger skal have et ti årig

for det andet foreslås det at nedsætte et permanent uafhængigt fagligt baseret klimaråd

klimarådet skal blandt andet vurdere status for danmarks opfyldelse af nationale klimamålsætninger og internationale klimaforpligtelser det skal analysere mulige omstillingsveje mod et lavemissionssamfund i

og halvtreds samt mulige virkemidler for at opnå drivhusgasreduktioner det skal komme med anbefalinger om udformning af klimapolitikken herunder valg af virkemidler og omstillingsveje og endelig skal det bidrage til den offentlige debat herunder høre og inddrage relevante parter

forpligtes klima energi og bygningsministeren til hvert år at udarbejde en klimapolitisk redegørelse til folketinget redegørelsen skal

og indeholde en beskrivelse af klimarådets anbefalinger og regeringens stillingtagen hertil den klimapolitiske redegørelse vil blive oversendt til folketinget og på denne måde indgå i den løbende

er der tale om et klimalovforslag som skal bistå med at få omstillingen til et lavemissionssamfund til at foregå på en saglig forsvarlig og afbalanceret måde under hensyn til vækst konkurrenceevne og beskæftigelse

sikres et solidt vidensgrundlag for klimapolitikken en god fremdrift og en løbende og offentlig debat om klimapolitikken i

lovforslaget her i tinget i dag jeg ser frem til at fortsætte de konstruktive drøftelser om lovforslagets enkelte elementer i klima energi og bygningsudvalget og med disse bemærkninger vil jeg anmode om en velvillig

udvikle den teknologi som andre lande så kan udnytte for at nå målet så vores

indsats er både politisk og den er også meget praktisk

de vil nok ikke være brugt inden to tusind og halvtreds hvad mener regeringen så man skal stille op med med det der ikke er nået at blive brugt inden 2050

det men spøg til side det her er jo dyb alvor lovforslaget er

en udmøntning af en fælles aftale

og regeringen om at man skal have en bedre tilrettelæggelse af fælles hjælpeordninger for borgere som

kommer to hold ansatte

det løser aftalen

så der bliver en forpligtelse mellem regioner og kommuner

der udleverer pengene

give afkald på myndighedsansvaret det

men det giver borgerne et friere valg i forhold til at vælge nogle personer der kan det hele

man skal jo have en særlig uddannelse for at være respirationshjælper

kvalifikationsbegrænsninger på det for at borgeren kan få en tilfredsstillende hjælp jeg synes også det er værd at rose ministeriet for at selv om der var en

mange høringssvar ind og der er faktisk flere af høringsparterne der har sagt

selv om der er en politisk aftale også lytter

kvalitetssikre et lovforslag hele lovforslagets område skal evalueres i to tusind og sytten så det vil sige nu har et par år til at se på hvilke forbedringer der er

ordninger forenkles

og har haft indkaldt de tidligere ministre

i forhold til at forenkle ordningen vi fik i udvalget rigtig mange henvendelser

ikke kunne bruge den samme hjælper men ofte skulle have to hjælpere

respiration da det hører under sundhedsloven

ordningen igennem serviceloven bagefter har der været et langvarigt arbejde i gang

det er heller ingen hemmelighed at vi i dansk

arbejdet både på socialområdet og på sundhedsområdet inden vi behandlede lovforslagene netop for at arbejdet blev ordentligt belyst det lykkedes også selv om der forståeligt nok var mange der var utålmodige derfor har vi netop også for nylig behandlet

på socialområdet også tak til de konservatives tidligere ordfører benedikte kiær som jo nu ikke er

en rapport med beskrivelse af modeller for en fremtidig organisering af fælles hjælpeordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens både på socialområdet og sundhedsområdet omkring bpa aftalen blev indgået på baggrund af en rapport fra en arbejdsgruppe som blev nedsat af den daværende social og integrationsminister og ministeren for sundhed og forebyggelse lovgivningen indeholder bla

at en borger som både har hjælpere til respirationsbehandling i hjemmet efter sundhedsloven

til at vælge at modtage hjælpere til respirationsbehandling fra samme forening eller private virksomheder som borgeren har valgt som ansvarlig for vedkommendes hjælpere efter serviceloven det vil sige samme arbejdsgiver for alle hjælpere samme valg skal efter forslaget kunne træffes af en nærtstående som er tilskudsmodtager i medfør

det vil alene være de godkendte foreninger og virksomheder som kan varetage hjælpen til respirationsbehandling

ansvar at sikre den faglige oplæring af hjælperne omkring vejledninger og udlandsbekendtgørelsen finder vi det vigtigt at ministerierne hurtigst muligt

sender vejledninger omkring de nye regler vedrørende fælles hjælpeordning ud i høring det er vigtigt at dette sker hurtigst muligt

de eventuelt også skal på sommerferie til udlandet eller opereres eller andet i et andet land i forhold til takstsystemet vil jeg pointere at aftalepartierne skal inddrages og nu håber jeg ministeren lytter godt efter

videre proces også i forhold til takstsystemet og bekendtgørelsen af loven derudover er det glædeligt at der er enighed imellem aftalepartierne om at gennemføre en evaluering når de ændrede regler har haft virkning i to år det vil sige i to tusind og sytten sytten hvis evalueringen viser at der er andre særlige problemstillinger i samarbejdet vedrørende fælles hjælpeordninger vil der herefter blive taget stilling til mulige

tror at alle kan sætte sig ind i at hvis man er afhængig af et apparat for at kunne trække vejret og afhængig af hjælp for at sikre at det apparat fungerer og dermed også

er det et område som er af allerallerstørste betydning

vi kan derfor varmt støtte de forbedringer som lovforslaget efter vores opfattelse medfører vi hilser også velkommen at

efter to år for det vil jo give os lejlighed til at vurdere

det er vigtigt at al behandling hjælp og indsats tilrettelægges under respekt for det helt almenmenneskelige ønske om at kunne styre eget liv og det gælder i det her lovforslag specifikt muligheden for selv at kunne vælge sine hjælpere også når det drejer sig om respirationsbehandling i eget hjem samtidig finder vi det naturligvis vigtigt at behandlingen er af høj kvalitet

og borgernes sikkerhed for at behandlingen er tilstrækkelig kvalificeret tidligere har det været et problem at indsatsen i henhold til sundhedsloven og i henhold til serviceloven ikke har været koordineret tilstrækkeligt i alle regioner da det er regionen der har ansvar for respirationsbehandlingen mens kommunalbestyrelsen står for hjælp i henhold til serviceloven med det her lovforslag mener vi at man sikrer at der nu sker en ensartet koordinering af behandlingen i hele landet

meget glade for at man nu lægger op til at både respirationsbehandling under sundhedsloven og behandlingen i henhold til serviceloven kan klares af den samme hjælper eller det samme team

ikke har to hjælperhold i hjemmet samtidig

også rigtig glade for at ansvaret for behandling stadig ligger hos regionerne og varetages af respirationscentrene i sygehusvæsenet ganske som hidtil blandt andet med uddannelse af hjælpere til respirationsbehandling lovens mulighed for at borgere eller nærtstående kan være arbejdsgivere og

at respirationshjælperen skal komme fra samme arbejdsgiver som hjælpen efter serviceloven finder vi også meget positiv

godt have tænkt os at man havde fået talt sig frem til en lidt større standardisering af ordningerne således at brugere med personlig assistent som udgangspunkt altid kunne vælge at stå med arbejdsgiveransvaret selv men det er måske også noget af det der kan blive kigget på i forbindelse med den evaluering vi er meget glade for der er aftalt når det er sagt

at det her lovforslag trods alt vil løse en række af de problemer der har været på området det er vi rigtig glade for

problem fordi region hovedstaden og de kommuner der var i regionen ikke kunne blive enige om

både havde brug for hjælp til en respirator og

at nogle borgere kunne stå med et

hjælpere som skulle løse hver sin opgave og være der på samme tid og konsekvensen var også den at da region hovedstaden besluttede sig for at

udlicitere respirationshjælpen så fik de

end de almindelige hjælpere faktisk

så med det her lovforslag er jeg sikker på at

været derude og og det er jo i sig selv

at vi kan få taget hånd om nogle af de problemer som borgerne påpeger jeg er meget enig med sfs ordfører som sagde at det handler om

det handler om at borgerne selv kan bestemme hvem der skal administrere den hjælpeordning man har og man kan sågar også vælge selv at være arbejdsgiver heldigvis kan man også vælge det fremover hvis man i fremtiden får

behov for hjælp til respiration og det er jo en ændring der er kommet ind efter høringsfasen en

de ting vi synes er rigtig vigtig at arbejde videre med og som også hænger sammen med den

i øvrigt er ved at behandle her i folketinget om

handler om at sikre at de hjælpere der udfører det her vigtige stykke arbejde reelt kan få adgang til en overenskomst

og ikke bare enkeltelementer i en overenskomst det kan jeg forstå at der er en stor interesse for at sikre og derfor håber jeg også det kan

forbedret de arbejdsvilkår der er for

de udfører et et vigtigt stykke arbejde og de har naturligvis også ret til at kunne få ordnede arbejdsvilkår

hvad vilkårene er hvis man har brug for at få hjælp med til udlandet og det

er rigtig godt at at

bundlinjen er at vi

liberal alliances ordfører

det er borgere som hver dag for nogle døgnet rundt er i behandling og for mange af dem er det en situation som kommer til at være sådan resten af deres liv

have hjælpere omkring sig i deres

det her lovforslag skal først og fremmest sikre at de borgere får mulighed for at bestemme mere over deres eget liv

ord vigtigt at borgerne får størst mulig indflydelse på hjælpeordningerne det vil de få med lovforslaget samtidig skal det være enklere for regionerne og kommunerne at hjælpe borgerne regionerne og kommunerne skal ikke bruge uforholdsmæssig lang tid på at koordinere hver enkelt ordning der er derfor behov for et bedre grundlag for at tilrettelægge de fælles hjælpeordninger det får regionerne og kommunerne også

og konstruktiv udvalgsbehandling jeg besvarer naturligvis gerne

det glæder mig at folketinget kan følges ad hele vejen i det her lovforslag det skal vi meget gerne igennem alle tre

uden videre kan rykke ind i vores ghettoområder vi oplever splittelse i det danske samfund på forskellige områder vi oplever at der er boligforeninger

dansk kultur og danske traditioner ud og alene det at der kommer så mange til danmark for eksempel med ikkevestlig baggrund betyder også noget for den måde som

vil blive brugt som en kærkommen lejlighed til at vi vi kan hæve os lidt op over alle de mange enkeltsager som vi diskuterer i folketinget og som folketingspolitikere

debatten i dag spørgsmålet tager udgangspunkt i den kendsgerning at mange gerne vil hertil det gælder flygtninge som søger hertil for at opnå beskyttelse fra krig og ufred det gælder udlændinge som kommer hertil for at blive genforenet med deres familier og ikke mindst udlændinge som kommer til danmark for at arbejde og studere netop den sidste gruppe

udgør rent faktisk størstedelen af indvandringen i to tusind og tretten indvandrede

udenlandske statsborgere til danmark to ud af tre havde statsborgerskab i

et vestligt land samtidig udvandrede godt tredivetusind indvandrere og efterkommere

fra danmark sidste år per første januar to tusind og fjorten var der i alt sekshundrede

indvandrere og efterkommere i danmark svarende til elleve

procent af den samlede befolkning i to tusind og tredive

vil de fem procent have vestlig baggrund det indvandringsbillede

som vi ser i dag udgør på ingen måde en uoverstigelig integrationsopgave

bundsolidt demokratisk samfund som det danske men vi har stadig en opgave med at

integrere hvor godt vi lykkes med den afhænger ikke mindst af at

i stand til at tilpasse indsatsen til den enkelte borger mennesker er på ingen måde ens

den samme indsats men der skal være fokus på en række elementer indvandrere flygtninge og efterkommere skal i langt større omfang ud på arbejdsmarkedet når de kommer

andre sociale sammenhænge nye borgere skal

med i vores frivillige fællesskaber for eksempel i sportsklubber i forældrekredsen på

skal vi se på den enkelte nye borgers samlede livssituation så der bliver en sammenhæng i indsatsen spørgsmålet om indvandringens langsigtede konsekvenser for dansk økonomi er centralt økonomien udgør fundamentet for vores velfærdssamfund nye tal fra rockwool fondens forskningsenhed viser at der rent faktisk er tale om en overskudsforretning indvandrernes samlede nettobidrag

danske samfund vil i to tusind og halvtreds ifølge rockwool fonden være på cirka tre

milliard kroner skal det danske samfunds produktivitet og konkurrenceevne fastholdes kræver det bla at vi fremover kan tiltrække velkvalificeret arbejdskraft fra udlandet hvis vi går lidt længere ned i tallene kan vi imidlertid se at det er de vestlige indvandrere der med et samlet nettobidrag på ni på ni milliard kroner i to tusind og halvtreds sikrer at indvandringen samlet set kan forventes at have en positiv effekt på dansk økonomi

det skyldes at mange indvandrere fra vestlige lande kommer hertil i den arbejdsdygtige alder og derfor ikke trækker på velfærdsydelser som børnepasning og skolegang samtidig

rejser mange af dem hjem igen før pensionsalderen og derfor trækker de ikke på ældreservice og sundhedsydelser i deres alderdom man kan i parentes også bemærke at tallene fra rockwool fonden viser at borgere med dansk oprindelse også

er en udgift for samfundsøkonomien dog ikke ikke så stor som

hvad angår

indvandrere og efterkommere forventes denne gruppe at medføre en nettoudgift som i to tusind og halvtreds vil være på samlet seks milliard kroner det bringer os til

i form af et positivt nettobidrag

milliard kroner i to tusind og halvtreds jeg er naturligvis tilfreds med at det overordnede billede er at indvandringen på lang sigt kan forventes at bidrage positivt til dansk økonomi men der skal på ingen måde herske

som helst tvivl om at mit klare fokus er at langt flere indvandrere og flygtninge med ikkevestlig baggrund bliver integreret og også økonomisk kommer til at bidrage til samfundet

at mange ikke har tilstrækkelig uddannelse og mangelfulde danskkundskaber det viser at der også fremadrettet er behov for en solid integrationsindsats det forudsætter en aktiv indsats og regeringen er i gang lad mig nævne et par eksempler regeringen har indført en pligt for

kommunerne til at udarbejde en integrationsplan

planen skal bidrage til et mere helhedsorienteret syn på borgeren og skabe sammenhæng mellem beskæftigelsesindsats danskundervisning sundhedstilbud og aktivt medborgerskab regeringen har også gennemført markante reformer på både uddannelses og arbejdsmarkedsområdet

bidrage til at flere kommer gennem uddannelsessystemet og ud på arbejdsmarkedet

nydanskere i forhold til spørgsmålet om indvandringens konsekvenser for dansk kultur er det vigtigt for mig at understrege at vi skal holde fast i vores danske kultur det er lige så vigtigt for mig at understrege at vi selvfølgelig også

selv har oplevet at kultur langtfra er et nulsumsspil så når isam b fra

for eksempel synger i danmark er jeg født der har

indisk baggrund og jeg oplever ikke at jeg med tiden

født i indien tværtimod på samme måde

bliver dansk kultur ikke nødvendigvis mindre dansk af at blive fortolket af nydanskere igen tværtimod

seneste år set mange gode eksempler på at kunstnere lader sig inspirere af den danske kulturarv

forfatteren hassan preisler og digteren yahya hassan

finde mindre gode eksempler på nydanskeres

til dansk kultur og danske normer ja det kan man

stiftet bekendtskab med når nogen vender sig mod det danske fællesskab og de normer og den kultur som fællesskabet bygger på skal vi sætte ind med med

indsats det gælder hvad enten modstanden kommer til udtryk i form af for eksempel social kontrol manglende ligestilling eller sågar

her er jeg fuldstændig på linje med statsministeren der i en forespørgselsdebat for nylig pegede på at hun er sikker på at befolkningen er dybt optaget af at fastholde danmark

det er jeg fuldstændig enig i det er jeg nemlig også

kan vi selvfølgelig være stolte

det skal vi være stolte af og det kan vi give videre til nye danskere for den danske kultur er nøglen til at forstå samfundet det kan vi også se på landenes sprogcentre hvor nydanskere blandt andet læser ærkedanske klassikere som steen steensen blichers roman hosekræmmeren

som jeg selv blev tvunget til at læse i gymnasiet men efter at

lad mig afslutningsvis åbent og ærligt sige ja vi har integrationsudfordringer og ja

men når alt kommer til alt er jeg helt klart

har simpelt hen en tyrkertro på at det danske samfund vores økonomi og vores kultur ikke bare overlever indvandringen til landet

landets befolkningssammensætning taget i betragtning at indvandringen gennem flere år har været høj meget høj

betragtning at antallet af indvandrede udlændinge

tusind og tretten for første gang i danmarkshistorien oversteg antallet af fødsler er det fordi vi mangler en grundlæggende debat om det i danmark andelen af personer med ikkevestlig baggrund stiger og stiger og vil stige i mange år fremover hvis man skal tro befolkningsfremskrivninger fra blandt andet danmarks statistik det påvirker naturligvis det danske samfund og har påvirket

samfund det påvirker det land som vi holder af og det land som vi elsker vi skal passe bedre på danmark vi skal give et godt og trygt land videre til nye og kommende generationer

mener jeg ikke at det ser for godt ud for dem der ønsker et fredeligt og trygt land et land der hænger sammen og

vi ganske enkelt er bagud på point

nuværende udvikling vil uundgåeligt betyde et mere opdelt og splittet danmark med skabelse af nye parallelsamfund ved siden af de eksisterende

og socialt og dermed svække sammenhængskraften i samfundet rockwool fondens forskningsenhed har beregnet at ikkevestlig indvandring trods mange års øget fokus på

fortsat udgør en stor udgift og vil gøre det i

jeg synes det er lidt tankevækkende at ministeren står og siger at indvandring er en overskudsforretning i to tusind og halvtreds og så i øvrigt lige tilføjer

så er vestlig indvandring i to tusind og halvtreds jeg synes godt nok at hænger i en tynd tråd

til lave fremskrivninger frem til to tusind og halvtreds for at sige at

med lidt god vilje

hvis man kigger på de beregninger der ligger nu at ikkevestlige indvandrere og efterkommere i to tusind og fjorten vil bidrage med et underskud på seksten

milliard kroner til de offentlige kasser her skal man notere sig at beregningerne ikke omfatter samtlige udgifter forbundet med ikkevestlig indvandring

ønsker vi at få vendt denne negative tendens og fremadrettet målrette og begrænse indvandringen til personer der kan og vil integreres i det danske samfund og som har mulighed for at bidrage til den danske velfærdsstat men vi skal altså begrænse og vi bliver nødt til at diskutere hvordan vi kan

diskutere konsekvensen af de lempelser som regeringen har gennemført med en række partier her i folketingssalen

er jo det der betyder at blandt andet andelen af ikkevestlige personer i danmark vil stige i mange mange år fremover og når vi kan konstatere at konsekvenserne af de lempelser og også tidligere tiders udlændingepolitik er at vi ser et mere opdelt og mere splittet samfund så forstår jeg

et skønmaleri som jeg synes ministeren

er nogle småproblemer men grundlæggende går godt og

bevare et danmark der hænger sammen også om mange år til trods for at vi kan se at der er en befolkningsandel i danmark med ikkevestlig baggrund som vil stige ret markant i de kommende år og også mange år frem

at man kan blive ved med at sige

gå bare vi får en bedre integration

økonomisk udgift for det danske samfund når vi taler om ikkevestlig indvandring

det synes jeg altså bør give stof til eftertanke men jeg håber at den her diskussion det bliver nok ikke

på vegne af venstre konservative og dansk

fremsætte følgende forslag til vedtagelse folketinget konstaterer med stor bekymring at regeringen siden folketingsvalget har gennemført en række lempelser af asyl og udlændingepolitikken som har betydet en forøget belastning af dansk økonomi folketinget konstaterer at udlændingepolitikken spiller en afgørende rolle i forhold til at sikre en fornuftig integration af indvandrere og efterkommere lempelserne af udlændingepolitikken har medført og vil desværre i mange år frem fortsat medføre en række integrationsproblemer i danmark folketinget ønsker at regeringen i højere grad sikrer at indvandrere bidrager positivt til danmark på den baggrund opfordrer folketinget regeringen til at gennemgå udlændingelovgivningen med henblik på at begrænse de dele af indvandringen der erfaringsmæssigt medfører de største integrationsproblemer samt sikre at reglerne for tildeling af permanent ophold og statsborgerskab strammes således at sammenhængskraften i det danske samfund bevares og dansk økonomi styrkes folketinget opfordrer desuden regeringen til at forbedre integrationsindsatsen betydeligt så de der allerede er kommet til danmark hurtigst muligt

når det er så stor en økonomisk udgift som det jo er at man for eksempel har en så stor ikkevestlig indvandring så betyder det jo at de penge der bliver brugt til det går fra alt mulig andet det går

socialt udsatte i danmark og derfor er det også dybest set

igennem en menneskealder jeg kan oplyse at

i lyset af for eksempel dansk socialhistorie hvor man kan se at indvandrergrupper for hundrede og

har der foranlediget af et interview jeg tror

melodigrandprixvinderen udtalte sådan citeret nogenlunde frit fra hukommelsen

ikke var indvandret fra noget land og at han derfor heller ikke så sig selv som indvandrer med andre ord

sig dansk og så fortjener man efter min opfattelse også at blive set på som dansk for det at være dansk

handler ikke så meget om hudfarve eller religion eller for den sags skyld påklædning eller hvad man spiser nej det handler om at respektere og leve efter de værdier som det danske samfund bygger på det handler om at engagere sig i det danske samfund venstre ønsker et danmark som er åbent for verden og byder derfor de udlændinge velkommen

til de mennesker der ikke ønsker at tage del i vores samfund og ikke respekterer de værdier som det danske samfund

siger vi at så er danmark nok ikke stedet for dem derfor ønsker venstre også

at føre en hård og stringent linje over for de mennesker som søger hertil for at ligge det danske samfund økonomisk til last eller for at begå kriminalitet og derfor ønsker venstre en hård linje over for kriminelle udlændinge og derfor vil venstre indføre incitamenter for alle til at tage et arbejde og det er uanset om man er født i danmark eller ej for vellykket integration går gennem arbejdsmarkedet vellykket integration går ikke igennem parallelsamfund baggrunden for dagens forespørgselsdebat er at indvandringen i to tusind og tretten oversteg fødselstallet og det er alarmerende

er antallet af asylansøgere til eksempel steget de senere år jeg anerkender fuldt ud at vi skal tage vores del af ansvaret for for eksempel de mange syrere der er i den ulykkelige situation

måtte forlade deres borgerkrigshærgede hjemland vi kan ikke kontrollere hvor der udbryder krig i verden men vi kan afgøre om danmark skal være en magnet for indvandring

principiel problemstilling som der rejses ikke desto mindre

ikke jeg fornærmer herre martin henriksen ved at sige at venstre og dansk folkeparti ikke er enige om alt når det kommer til integration og udlændinge og næppe altid vil anvende den samme sprogbrug men jeg tror vi kan blive enige om følgende at indvandrere skal bidrage positivt til danmark det danske samfund det danske arbejdsmarked at udlændingepolitikken og arbejdsmarkedspolitikken spiller en helt afgørende rolle i forhold til at sikre en fornuftig integration af indvandrere efterkommere og at lempelser af

derfor er vi også som herre martin henriksen nævnte før medforslagsstillere på et vedtagelse der opfordrer regeringen til 1 at sikre at indvandrere bidrager positivt danmark 2 at gennemgå udlændingelovgivningen

begrænse de dele af indvandringen der medfører de største integrationsproblemer

at reglerne for tildeling af permanent ophold og statsborgerskab strammes så sammenhængskraften i det danske samfund bevares og dansk økonomi

ligger de danmark mere til last end den langtidssyge der har brug for måske

det danske samfund mere til last end de arbejdsløse der igennem et halvt liv ikke har

et arbejde og hele tiden må leve på offentlige ydelser fordi nogle synes

mere til last end de højtuddannede akademikere der

ufattelig lange uddannelser på meget meget dyre uddannelsesinstitutioner

femten eller tyve år på ministerpension

christian juhls filosofi er jo det at vi skal kunne klare alle verdens problemer

det er jo det der er den yderste konsekvens af det herre christian juhl siger

er jo lavere end det samlede antal af fødsler som er på cirka seksoghalvtredstusind så dermed kan man vel ikke helt sige at indvandringen overstiger antallet af fødsler i danmark

ikke der er nogen der er uenig i jeg er enig i at nøglen til et godt liv i danmark

er asylansøgere det er

og som har meget meget svære betingelser for at komme ind på det danske arbejdsmarked

gøre op med at vi skal tage imod folk som har et beskyttelsesbehov er det dér vi skal sætte ind

for den sags skyld økonomi danske virksomheder er afhængige af samarbejdet med udlandet og af arbejdskraft der kommer fra udlandet

tidligere arbejdsplads arbejdede jeg således sammen med

en mexicaner en inder en iraker

og så var vi fire fra fyns land

at mange danske arbejdspladser

sådan ud det gør de fordi danmark både er afhængig af viden udefra og af udenlandske markeder der som oftest kræver et kendskab til sprog og kultur i andre lande forslagsstillerne problematiserer antallet af indvandrere

må jeg i den forbindelse ikke rette opmærksomheden mod rockwool fondens seneste tal i øvrigt et talmateriale

forslagsstillerne selv ofte ynder

tallene viser at

vil være et nettobidrag på

milliard kroner som følge af indvandringen betyder det at vi ikke skal fokusere på integration bestemt ikke det

af initiativer i gang der skal rette op på de negative tendenser vi så i nullerne eksempelvis så vi hvordan kriminaliteten blandt unge bare steg og steg

var bekymret over den tidligere regerings arbejde for integration og det

vi i regeringen har styrket indsatsen massivt vi har strammet op

vi har givet kommunerne helt nye redskaber til at

men de langsigtede konsekvenser af indvandringen er ikke en deroute for dansk økonomi for dansk kultur eller for dansk velfærd det er en udvikling der følger en stadig mere globaliseret verden hvor vi ikke som land kan lukke os om os selv vi socialdemokrater holder skarpt og nøje øje med indvandringen i danmark og vi tager de fornødne initiativer som følge

med de ord skal jeg på vegne af enhedslisten sf radikale venstre og socialdemokraterne

altid har draget nytte af andre kulturers tanker ideer og arbejdskraft og at denne udvikling har bidraget til at skabe det solide fundament som danmark står på i dag folketinget konstaterer at danmark også i fremtiden vil blive påvirket af strømninger udefra herunder fra indvandring folketinget skal derfor opfordre regeringen til at fortsætte den målrettede integrationsindsats der skal bidrage til at

uanset religion og etnisk baggrund bliver deltagende og ydende medborgere der kender og efterlever spillereglerne i det danske samfund som bygger på grundlæggende værdier som demokrati ligestilling solidaritet og fællesskab jeg skal hilse radikale venstre og sige at de

januar to tusind og fjorten og jeg medgiver at der står

vestlig indvandring på sigt er en nogenlunde fornuftig forretning for danmark der er også andre beregninger der viser

jeg medgiver at det står her men overskriften på det her

to tusind og halvtreds ved uændret indvandring og integration det er overskriften

bare er en rigtig god økonomisk forretning for danmark så

velfærdssamfundets finansieringsproblem som blandt andet følger af flere ældre og færre i den arbejdsdygtige alder indvandring fra ikke vestlige lande som helhed vil tværtimod øge finansieringsproblemet kunne man måske ud fra det få den tanke at det så ville

være meget fornuftigt at have en politisk ambition om at begrænse den ikkevestlige indvandring i og med at vi ved

også på den lange bane er en dårlig forretning for danmark og så måske fokusere og målrette indvandringen i

det faktisk giver lidt mere økonomisk mening hvis man vil lave indvandringspolitik ud fra økonomiske betragtninger nemlig

retning af den vestlige indvandring giver det mening

en grund til i dag er det sådan at vi tager imod flygtninge der er i nød vi er et solidarisk samfund

huser mennesker der må flygte

men det er et solidarisk ansvar som

vi mener også det er helt rimeligt at

ansvar for eksempel fordi krig og ufred i andre lande betyder at

udviklingen har varet over flere år hvor vi har set et fald år efter år og i øjeblikket er vi jo nede på at det er et historisk lavt antal børn og unge der laver kriminalitet

til hvad man kan måle og hvor langt tilbage man har målt men det skyldes jo ikke mindst at den tidligere regering fremsatte en ungdomspakke med et historisk stort beløb nemlig syv hundrede million kr

og unges kriminalitet og nu ser vi resultatet

man fuldstændig negligerer at der

nogle negative konsekvenser at vi har ghettoområder der er boligområder i danmark hvor det er sharialovgivningen der er gældende vi har familier hvor moderen aldrig nogen sinde kommer uden for en dør fordi det må hun ikke for

jeg siger ikke at det samlet set kun er problemer overhovedet ikke men der er jo nogle problemer vi bør forholde os til

er konjunkturafhængige det har vi jo set de seneste år hvor arbejdsløsheden har været høj og så er det særlig gået ud over grupper med anden etnisk baggrund end dansk

kan være svære at lave en præcis opgørelse over

her i dag som sagt om de langsigtede økonomiske konsekvenser

går

at vi har valgt at fjerne starthjælpen

antallet af flygtninge der kommer til danmark

alt for mange flygter fra deres hjemland særlig fra syrien

positivt jeg tror også at meget af den påvirkning som vi har fået udefra på mange måder

det er i dag når udlændinge kommer til danmark og ønsker at skabe en ny tilværelse her

kan der selvfølgelig opstå mange forskellige udfordringer mennesker som er vant til en anden levevis og som ikke kender ret meget til den danske kultur

som ligger forankret i vores samfundshistorie og i vores adfærd og vores traditioner så når vi på den måde

overholder og følger de danske love det er klart vi må selvfølgelig

er en læreproces og det er også en tilvænningsproces derfor skal vi som samfund

med til at guide de her mennesker som kommer hertil med en målrettet integrationsindsats og det synes jeg egentlig også at regeringen har taget hul på

opstiller nogle meget konkrete indsatser for den enkelte jeg synes vi skal holde fast i at langt de fleste

er integreret de lever en god tilværelse i danmark de kommer sjældent i kontakt med de danske myndigheder

er ligesom alle andre danskeres at få et ordentligt sted at bo se deres børn vokse op i fred blive dygtige og have et arbejde at stå op til hver eneste dag selvfølgelig er der også udfordringer med visse grupper af udlændinge der er nogle der ryger ud i bandekriminalitet eller andre former for kriminalitet

også en alt for stor gruppe som ikke kommer ud på arbejdsmarkedet som ikke lærer dansk

noget ved vi har siden to tusind og elleve sammen med regeringen gennemført en lang række initiativer for at minimere problemerne med integrationen vi har afskaffet fattigdomsydelserne vi har givet den enkelte en ærlig chance for at få en rimelig tilværelse i danmark vi har sikret at voldsramte kvinder kan få

en fair chance for at få opholdstilladelse og

er et vigtigt redskab når vi taler om æresrelaterede konflikter at man ikke skal tvinges til at finde sig

vi har skabt bedre muligheder for at bo og arbejde uden for asylcentrene og det synes jeg altid bliver misbrugt i debatten om asylansøgere som om regeringen har lempet rigtig meget på asylreglerne vi har ikke lempet på asylreglerne og kravet for at komme til at bo og arbejde uden for centrene

land det er et helt håndfast krav og derfor synes jeg altså man skal passe meget på med at misbruge asylansøgerne og skubbe dem foran sig her og jeg hørte heller ikke venstres ordfører give mig et klart svar på

regeringsmagten måske skulle tilfalde venstre igen vi har med regeringens bandepakke skærpet straffene og sat ind med præventive indsatser og resocialisering jeg synes det handler om at

i kriminelle bander det handler om exitprogrammer det handler om

forebygge rigtig meget vi har sat ind over for tvangsægteskaber

at skride ind over for familiemedlemmer som

presser unge til at indgå i et ægteskab som de ikke ønsker vi har sikret at selv voksne kan få hjælp

børnene men vi har altså sikret voksne så jeg synes at vi på mange måder har taget rigtig mange

tingene bedre og man kan sige at jo hurtigere vi får gjort det jo hurtigere vil folk

mindre grad vil de ligge samfundet til last hvis man kan sige det på den måde

også skal nævne at vi også har en udfordring

indvandrere fra ikkevestlige lande

pres der ligger på vores arbejdsmarked når vi har arbejdsgivere som

vores egen arbejdskraft ved at gå ud i social dumping det er også en dagsorden som jeg vil rose regeringen rigtig meget for

fat på vi har ikke lavet en eneste finanslov uden at skærpe kampen her

et problem problemet er jo alle dem der ikke gør det og problemet er at der kommer så mange til danmark

godt tænke mig at høre for det også en del af forespørgselsdebatten

og halvtreds forventes at have en baggrund som indvandrere eller efterkommere mod cirka ti procent i dag taget i betragtning at vi kan se hvilke konflikter tidligere tiders og den nuværende indvandring har skabt og skaber i det danske samfund

med indvandrerbaggrund og efterkommerbaggrund i danmark udgør et problem og vil man tage nogle initiativer for

som klarer sig rigtig rigtig dårligt i folkeskolen det håber jeg vi kan rette lidt op på med folkeskolereformen

og jeg vil ikke stå her og skyde efter de borgerlige partier men vi må bare sige at den her problemstilling ikke er ny men jo før vi går helhjertet ind i at få gjort noget ved det jo før kan kan man sige

der er til danmark er det så et argument for at fortsætte med en meget stor indvandring fra de lande eller er det et argument for at skrue ned for indvandringen

tidspunkt må vi vel også nå hen til at sige at

men jeg synes også

antallet af familiesammenføringer er for eksempel

bede om en halv times taletid dagens forespørgsel er en stor mundfuld ministeren skal oplyse om

positive konsekvenser for tusinder af mennesker og deres mulighed for at bo i danmark sammen med dem de holder af

samtidig har tusinder fået en større tryghed i form af en permanent opholdstilladelse eller et dansk pas det styrker integrationen og det er vi glade for når det er sagt

at ændringerne slet slet ikke går langt nok efter vores mening vi er stadig meget langt fra den situation der var retstilstanden for en snes år siden hvor enhver der havde permanent opholdstilladelse i danmark eller dansk statsborgerskab havde ret til at bo her sammen med sin ægtefælle og sine børn alt for mange familier er stadig splittede af de strenge danske udlændingeregler

er forespørgerne er det et problem at antallet af indvandrere i to tusind og tretten oversteg antallet af nyfødte vi kan ikke se at det skulle være et selvstændigt problem enhedslisten går ikke ind for ubetinget åbne grænser og fri indvandring til alle til gengæld vil jeg nævne tre rettesnore for vores indvandringspolitik for det første skal de mennesker der kommer hertil

arbejde gøre det på danske løn og arbejdsbetingelser for det andet skal mennesker der bor fast i danmark have lov til at gifte sig med den de elsker

for det tredje er danmark et rigt land der inden for det seneste årti har været krigsførende i afghanistan og irak derfor må og skal vi påtage os vores del af ansvaret for verdens flygtningeproblemer der er desværre plads til forbedring i forhold til at leve op til dette ansvar med disse tre hovedlinjer i udlændingepolitikken vil indvandring ikke være et problem hvis det samtidig lykkes at føre en inkluderende integrationspolitik med respekt for de nye borgere i vores samfund altså en integrationspolitik

her forvekslede i integration med assimilation

med den såkaldte starthjælp indførte i negativ forskelsbehandling af nye borgere

på at skabe et os og dem samfund hvor indvandrere og flygtninge ses som et problem og ikke som en ressource i enhedslisten er vi mere på linje med den nuværende regerings tilgang som den også kommer til udtryk i det forslag til vedtagelse som fru trine bramsen fremsatte her

år og næste år for at vi kan dække de udgifter der er nødvendige

en sammenhæng ellers kunne man jo

gør ret meget ved nemlig skabe nye arbejdspladser

lave politik på i danmark sådan at alle var med i et produktionsfællesskab og var på en arbejdsplads i stedet

rigtig mange penge og hvis vi fortsætter med det lidt længere ud i tiden og også den udlændingepolitik der er nu og enhedslisten oven i det siger at

skal komme til danmark for man vil jo lempe endnu mere

jeg bare at man skylder nogle klare svar på

kommer til danmark og hvis de for eksempel ikke kan få et arbejde så skal

de skal have adgang til folkeskole og sundhedsvæsen

starte ved for eksempel min indtægt

er vi alle sammen med til det det er såmænd ingen skade til at også dem der lever i toppen af et samfund bidrager til de udgifter der er også til indvandrere og flygtninge der i midlertidige i midlertidige perioder har

udlændinge ikke skal være i danmark danmark er et lille land med godt fem millioner indbyggere at holde landet på ret kurs både økonomisk og samfundsmæssigt kræver konstante justeringer og politiske overvejelser udlændingepolitikken skal indrettes på en måde så den er til gavn for danmark det gør vi

der ikke er i stand til at forsørge sig selv vi kan række hånden ud til en mindre gruppe af flygtninge der har brug for beskyttelse men når det kommer til mennesker der kommer til danmark for at bo og arbejde

at de er i stand til at forsørge sig selv og deres egne derfor ønsker vi i liberal alliance at udlændinge der kommer til danmark skal forsørge sig selv fuldt og helt de første fem år og at de skal tegne en sundhedsforsikring når det kommer til asylområdet mener vi også der kan ske justeringer på dette område for

vi tage en grundig diskussion af hvorvidt asylbegrebet som det fungerer i dag rent faktisk er dækkende for den måde hvorpå det oprindelig var tænkt mennesker der kommer til danmark skal være egentlige flygtninge for at opnå asyl flygtninge der har midlertidige opholdstilladelser bør endvidere have revideret deres sager jævnligt sådan at de kan hjemsendes når forholdene er til det

ser ingen modsætning mellem en stram udlændingepolitik og en ordentlig udlændingepolitik tværtimod vi har været med i en asylaftale der betyder at børn af flygtninge kan komme ud af lejrene og bo i mere almindelige boliger det betyder ikke at asylsager skal behandles anderledes og at det skal være lettere at få asyl i danmark det betyder at vi anerkender hvor opslidende det kan være for især børn at være i en afklaringsproces og at vi godt vil indrette forholdene for dem og deres forældre så det er tåleligt vi har også stemt for en afskaffelse af pointsystemet da vi mener at det er for bureaukratisk og holder

bliver sværere for udlændinge der ikke forsørger sig selv at komme til danmark og lettere at udvise kriminelle udlændinge det er i virkeligheden ret

danske udlændingelovgivning skal baseres på sund fornuft døren skal ikke stå åben for

der kommer for at trække på de offentlige kasser eller som begår lovbrud omvendt skal det være enklere for hårdtarbejdende danskere at få deres ægtefælle til danmark hvis de fuldt og helt er i stand til at forsørge denne og han eller hun ikke trækker på de offentlige kasser i minimum fem år når det gælder indvandrere her i landet

er det også vigtigt at sige at selve opgaven med at blive integreret primært

ny pisa undersøgelse som viste at op mod halvdelen af danske børn med indvandrerbaggrund har utilstrækkelige kundskaber i

jo altså også er forældrenes ansvar at gå ind og støtte deres børn det er ikke alt der kan klares i en heldagsskole

til af følgende forslag til vedtagelse

som har betydet en forøget belastning af dansk økonomi

at sikre en fornuftig integration af indvandrere og efterkommere samt sikre en sund økonomi i danmark folketinget ønsker at regeringen i højere grad sikrer at indvandrere bidrager positivt til danmark både denne og den foregående regering har forsømt at indrette udlændingepolitikken på en måde der kræver at udlændinge der kommer til danmark for at bo og arbejde er selvforsørgende de første fem år og at de betaler deres egen sundhedsforsikring på den baggrund

at skærpe selvforsørgelseskravet og begrænse de dele af indvandringen der erfaringsmæssigt medfører de største integrationsproblemer samt sikre at reglerne for tildeling af permanent ophold og statsborgerskab strammes således at sammenhængskraften i danske samfund bevares

mener vi også at der kan være ræson i

som betaler deres skat og ikke ligger samfundet til last har lettere ved at komme til danmark det synes vi giver meget god mening hvis man samtidig strammer lovgivningen for de mennesker som ligger samfundet til last

at foretage de stramninger som vi her taler

der var slet ikke nogen problemer og der ville aldrig nogen sinde blive nogen problemer det var jo forudsigelsen dengang

hvis man negligerer de problemer der er og man kun fremhæver fordelene de positive ting kun kigger på det ja så er det

hvorfor skulle man fikse et problem der ikke eksisterer men det er at stikke hovedet i busken det er jo

lege struds at man kun vil se det positive

er jo at konstatere at hvis der er problemer på et område

mennesker der ikke har det godt hvis der er ting der ikke fungerer

vi skal træde i karakter og ikke i forhold til det som rent faktisk fungerer

tvivl om at vi i danmark har stor glæde af mange af de indvandrere

men vi skal gøre det i det omfang hvor det er muligt og det er måske de ord der skiller os lidt

vi kan ikke bare åbne grænserne for alle dem der har lyst til at bosætte sig i danmark det kan vi ikke gøre det giver nogle uoverstigelige problemer indvandringen og flygtningene har nogle konsekvenser for danmark både positive men sandelig også negative og det bliver man nødt til at forholde sig til

at vi skal kunne nå at integrere dem der kommer til danmark efterhånden som de kommer og hvis der kommer flere end vi kan nå at integrere og det har

i perioder så er det vi ser problemerne de bliver uoverstigelige de bliver meget meget voldsomme og meget omfangsrige der er mange udlændinge som bidrager positivt til det danske samfund det er

der bidrager positivt på den ene eller den

men vi har også nogle udfordringer i dag og det vil vi også have i fremtiden og det bliver vi nødt til at forholde os til vi har senest set en

at andengenerationsindvandrere klarer sig dårligere end førstegenerationsindvandrere

hvis det er sådan at den næste generation som er født og opvokset i danmark klarer sig dårligere end deres forældre så er der noget der

og det giver os i den grad nogle udfordringer så der er noget dér at tage fat i der er noget at samle op på vi ser også problemer i visse boligområder det er jo ikke nogen hemmelighed

være fuldstændig naiv og viljeløs i forhold til at se virkeligheden derude hvis man ikke kan konstatere at der er problemer i visse boligområder

og det bliver vi nødt til at forholde os til vi ser problemer

hvor langt hovedparten hvis ikke alle er tosprogede

er det lige sandsynligheden er for en vellykket integration hvis man kommer i sådan

lærerne gør selvfølgelig alt hvad de kan og de gør en formidabel indsats men det er

gør det på den måde vi ser meget store problemer med kriminalitet

er raslet ned til et historisk lavt niveau så har vi

om den kriminalitet som indvandrerbanderne

bør vi selvfølgelig fokusere på det de som begår kriminalitet og skaber problemer i vores samfund udgør ikke så mange men den kriminalitet de foretager og

og der burde vi jo alle især unge med udenlandsk baggrund stå skulder ved skulder og tage afstand fra

der laver problemerne jeg kan huske for at afslutte med en lille historie fra det virkelige liv at jeg som politimand ude i gellerupplanen

andre unge med udenlandsk baggrund der er så store konflikter der fordi der er alt for mange unge med udenlandsk baggrund der ikke anerkender det danske samfund der ikke respekterer det danske samfund som ikke respekterer myndighederne her i landet

hvor der er problemer og det er der nogle steder

det skylder vi alle andre borgere i det her samfund

set også de unge ballademagere selv at vi tager hånd om dem

to tusind og tretten for første gang oversteg antallet af fødsler jeg synes det har været en god debat

vi kommet i dybden det gjorde vi med nogle ting

vi har også været vidt omkring vi har været i afghanistan vi har talt politi

men ikke desto mindre synes jeg da helt klart det er

der er en progression i

ordførere som har været oppe

de fantastiske indsatser som regeringen

løse mange af de udfordringer som har været nævnt fra de forskellige ordføreres

blandt andet i de papirer fra rockwool fonden at til trods for at man har

er det stadig væk hvis vi kigger på det økonomisk

en underskudsforretning i forhold til ikkevestlig indvandring og dertil kommer så de kulturelle og sociale problemer ved siden af så når nu vi kan konstatere at mange års øget integrationsindsats ikke har haft den ønskede effekt

konstatere at regeringen ikke ønsker at tage nogen initiativer til at begrænse de problematiske dele af indvandringen

man jo have noget nyt på bedding i forhold til at sikre at integrationen så kommer til at fungere og hvad

sig for tolv milliard kroner af de seksten

børn og og unge og dermed ikke tilknyttet arbejdsmarkedet og dermed ikke bidrager

jo sådan at vi har sat en masse tiltag i gang netop for at løse mange af de integrationsudfordringer

strategier om æresrelaterede konflikter

kommer jo netop

pisa undersøgelsen som vi lige har fået nogle resultater fra

det er fuldstændig korrekt at der er en masse udfordringer på det område og dem løser vi også men virkeligheden er jo at de børn og unge

sætte ind for at få den mest optimale sprogstimulering af lige præcis den her gruppe så jo det tager tid vi løser det det er der ingen tvivl om

en masse gode tiltag og de skal selvfølgelig

adgang til fuld kontanthjælp og børnecheck fra dag et og man fornemmer ligesom at det

går op og ned og sådan er det det må vi leve med og så må

vi få det bedste ud af det det er sådan nogenlunde budskabet fra regeringspartierne og det synes jeg altså er en anelse

have endnu flere lempelser jeg synes at der mangler noget selverkendelse hos

godt nok lidt tungt men det det

god ordens skyld takke venstre og konservative

dansk folkeparti har udarbejdet et forslag til vedtagelse og man kan

regeringen til at tænke sig om det kan man aldrig gøre for tit